mødet er åbnet i dag er der følgende anmeldelser rasmus nordqvist

forslag om at afskaffe satspuljen så dagens debat

lejlighed til at gentage nogle af de argumenter for satspuljen som også tidligere regeringer af skiftende farver har fremført

i begyndelsen af nitten halvfemserne

siden da haft en bred politisk opbakning

i dag står alle partier i folketinget bag forliget om satspuljen bortset fra enhedslisten regeringen og et bredt flertal i folketinget har over årene prioriteret en lang række ambitiøse og virksomme tiltag

at forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomster og

regeringen og aftalepartierne har prioriteret over tre hundrede og fem og tyve million kroner over de næste fire år

rehabiliteringsindsatsen for de svageste ældre på at give ensomme ældre en særlig støtte

bedre mulighed for transport til besøg hos venner

kulturelle tilbud samtidig har regeringen og aftalepartierne prioriteret over en milliard

til nye målrettede indsatser for børn og unge med handicap samt til en styrkelse af plejefamilieområdet

forbedre vilkårene for de anbragte børn jeg synes at

og virkningsfulde indsatser

tidligere års satspuljeaftaler det skyldes ikke mindst at hele folketinget ja

at prioritere ekstra hjælp til modtagere af

svage grupper i bemærkningerne til beslutningsforslaget har enhedslisten fremhævet at det er dem der har mindst

folkepensionister og arbejdsløse der betaler for indsatsen i satspuljen det er faktisk

er enig i de penge som et bredt flertal af folketingets partier prioriterer kommer fra skatteborgerne det er altså den arbejdende dansker der betaler for at vi hvert år kan prioritere en særlig indsats for svage grupper i satspuljen og det er de arbejdende danskere der hvert år betaler for at overførselsindkomsterne årligt reguleres med en satsreguleringsprocent der afspejler lønudviklingen på arbejdsmarkedet det medfører jo at

og svage grupper faktisk får del i den årlige velstandsstigning så når enhedslisten fremhæver at en enlig folkepensionist

en sandhed med modifikationer faktum er at folkepensionen grundbeløb og tillægsstørrelser er steget væsentlig mere end leveomkostninger siden satsreguleringen trådte i kraft det vil sige

folkepensionen er steget det er altså lettere at fylde en indkøbskurv for en folkepension i dag end det var dengang satspuljen blev oprettet det synes jeg er en helt central pointe når man diskuterer velfærd

med satsreguleringer og satspulje giver dermed en grundlæggende sikkerhed for stigende overførselsindkomster og sikrer samtidig at der hvert år kan afsættes betydelige midler til de svageste borgere i samfundet

gå tilbage til mit tidligere budskab om at der er mange gode vigtige eksempler og virkningsfulde indsatser der er blevet prioriteret i satspuljen i de sidste mange år

at der oprettes en social udviklings og innovationspulje til det vil jeg gerne bemærke at regeringen og de øvrige partier i folketinget allerede har taget initiativ

er der med satspuljeaftalen for to tusind og atten afsat halvtreds million kroner til den sociale investeringsfond ligesom der med aftalen for

afsat knap to hundrede og halvtreds million kroner over fire år til et udviklings og investeringsprogram der skal fremme og

sociale mobilitet jeg kan derfor godt forstå intentionen bag den del af enhedslistens idé der ligger i at styrke social udvikling og innovation forskellen

regeringen og enhedslisten er bare at

et beslutningsforslag vi er allerede trukket i arbejdstøjet og vi har forhandlet en stærk indsats hjem som alle folketingets øvrige partier kan se sig selv i en indsats der rent faktisk kommer danskerne til gavn

ros til enhedslisten for ambitionen om at skabe mere udvikling og innovation i den sociale indsats

enhedslisten giver sig til at pege på

sodavandsafgiften så ikke nok med at

det banker for den tyske grænsehandel for vi ved nemlig at en høj afgift

sodavand ikke bidrager til ret meget andet

danskere en tur over grænsen med en indkøbskurv

fylder op det ved vi jo fordi

der mærker det mest når varerne i indkøbskurven pludselig bliver tungere hertil kan jeg så bemærke at regeringen i modsætning til enhedslisten generelt har

billigere at være dansker derfor har regeringen indført et skattestop som sikrer at borgerne ikke skal

en endnu større del af deres indkomst til staten afslutningsvis vil jeg

komme en sidste vildfarelse hos enhedslisten til livs

jeg kan

fremlagde regeringen sine prioriteter til offentligt skue på regeringendk

selve forhandlingerne skete med inddragelse af alle andre partier i folketinget end enhedslisten og til forhandlingsmøderne

socialordførerne beskæftigelsesordførerne sundhedsordførerne og så videre dertil kommer at selve forhandlingerne

en konsensustilgang det betyder altså at det tilstræbes at finde flest mulige projekter der nyder den bredest

ret unikt at vi har et system hvor næsten alle partier

tager hul på at løse nogle af samfundets vigtige problemer og gør det

bliver den offentliggjort i sin helhed med detaljeret beskrivelse og uddybning af det konkrete indhold i initiativerne at en sådan proces skulle være udtryk for utilstedelig lukkethed forstår jeg simpelt hen ikke

ikke forstår enhedslistens ønske om at tilgodese de tyske grænsekøbmænd men sådan er vi jo så forskellige derfor vil jeg bare konkluderende sige at regeringen

støtte enhedslistens forslag

der er ikke nogen korte bemærkninger så vi siger tak til finansministeren og går videre i forhandlingerne til fru pernille

som finansordfører for enhedslisten i syv år stod jeg og harcelerede mod satspuljen men det giver jo så

forslag det skal siges at socialdemokratiet har en kongresbeslutning om at afskaffe satspuljen og vi har flere gange meldt ud at vi ønsker at afskaffe

ikke mener man kan gøre det med et beslutningsforslag så handler det

præcis den bevægelse som finansministeren taler om nemlig at vi er gået i gang med at lave om på den måde vi bruger midlerne på men lad os lige vende tilbage til

er vigtig jeg har haft den her debat med herre mogens lykketoft utrolig mange gange henover de år hvor vi har siddet her i fællesskab

at hans vigtigste argument som bider rigtig meget på mig er at forstå at satspuljen da den blev indført var en social forbedring og det kan mogens sige så harmdirrende

der skete dengang man indførte satspuljen

var at der var en stribe overførselsindkomster som slet ikke fulgte pris og lønfremskrivningen

nogle overførselsindkomster der blev reguleret med nul komma nul nul dut procent og

andre der havde lidt højere satser så tog man en beslutning om at sige at det duer ikke de skal

og så gav man simpelt hen flere penge til overførselsindkomsterne år

for år så lod man en lille

som i dag er satspuljen være til sociale indsatser og det er jo så

lønnen og den almindelige velstandsstigning i samfundet generelt der kan man et eller

vil man være med til det ene sociale fremskridt man kan få et flertal for eller vil man det ikke

sige at jeg står altså et sted hvor jeg godt kan se at verden bevæger sig sådan

egentlig synes er ret smart og som som forudsætter et bredt flertal

er jo at satspuljen hegner pengene ind

kan man ikke fra de blå partiers side vælge at bruge de her penge

skattelettelser så er man på grund af forligsbelægningen tvunget til at bruge pengene på folk på

ikke får udhulet deres økonomi mere end end

tilfældet er i dag og på de sociale indsatser

støtte det betyder til gengæld ikke at jeg ikke mener at satspuljen skal afvikles

et spørgsmål om at den måde vi bedriver socialpolitik på og har gjort det på ryggen af satspuljen har fået karakter af knopskydning det var aldrig hensigten da man skabte satspuljen

hoppen fra tue til tue tværtimod var hensigten faktisk at man skulle

det fik man men det er blevet til at man starter projekter kører dem i tre år har gode erfaringer med dem og lukker dem igen det duer simpelt hen ikke og der mener jeg

at vi hen over de seneste år præcis som finansministeren siger er begyndt at finde en form der

det at vi sætter store beløb af til store sociale investeringsprogrammer som kan køre over længere tid og hvor man samler op på de erfaringer man får

jeg oplevede da jeg startede som ordfører på området og sad med i kredsen at man sad fra det ene projekt til det andet

vi skal huske på at socialt arbejde er båret af relationer så det nytter jo ikke noget at man åbner et værested folk knytter sig til det personale der er på værestedet og tre år senere lukker man det igen alle de relationer går tabt og så kan man starte forfra i den sociale indsats det duer simpelt hen ikke så den bevægelse

rigtig glade for og vi er rigtig glade for at vi netop har kunnet finde den i det brede samarbejde på tværs af folketingets partier som vi har

jeg vil også gerne sige at lige præcis ideen om en social investeringsfond

mægtig optaget af i socialdemokratiet

taget hul på det med den aftale vi har fået lavet for to tusind og atten og når vi er det er

overordentlig store sociale investeringsprogrammer som både har det der lange sigte som har manglet fordi satspuljen har

fra tue til tue politik men også giver mulighed for at nogle andre kan gå ind og investere i det sociale område

på en måde så vi kan få flere penge ud at gå så samlet set vil jeg sige at det her beslutningsforslag kan socialdemokratiet ikke støtte og det handler altså i høj grad om at hvis man gerne vil afvikle satspuljen og den måde man har bedrevet socialpolitik på

hen ikke den rigtige metode det duer ikke på den måde der er lagt op til i det her beslutningsforslag

jeg kan nogle gange få fornemmelsen af at selv den

udroteret af folketinget vil fru pernille rosenkrantz theil stadig væk stå på talerstolen og tale om enhedslisten som om

det er ved at være nogle år siden og

i hvert fald i folketinget ja folketinget bare rolig jeg er ikke på vej til den samme

til satspuljen og fru pernille rosenkrantz theil

det sidste der bliver sagt er så at hvis man skal afskaffe satspuljen eller afvikle satspuljen

spørgsmål at få lige præcis det år hvor man har lavet en aftale om den sociale investeringsfond efter vores bedste overbevisning skal det være sådan at man overgår fra

have de her seancer hvor man fordeler mindre beløb til projekter der så varer i tre år hvorefter de fleste af dem bliver afviklet

til at man har den sociale investeringsfond som

efter vores bedste overbevisning som vi også har meldt ud i offentligheden

skal der være tre spor satspuljen der skal være et driftsspor det vil sige mange flere af de ting vi

mødrehjælpen altså der har været brug for mødrehjælpen i hundrede år og det kommer der nok også til at være i fremtiden så hvorfor skal

have et udviklingsspor det er det der ligger i det jeg kalder den lille sukkerskål inden for den sociale investeringsfond

så skal der være det der hedder de store sociale investeringsprogrammer

er den store sukkerskål altså den store investeringsfond som ligger under finansministeriet

efter vores bedste overbevisning er det det ryk der skal ske for at man får løsrevet det her satspuljesystem fra den knopskydning der har været tidligere

så kan vi også godt konkludere at der ikke er bred opbakning til satspuljen som finansministeren siger

når man begynder at tælle et flertal herinde

og få den her satspulje afskaffet eller er det

der lige nu ikke er med til at afvikle satspuljen er

i gang med så det er en forkert beskrivelse at sige at der er alle mulige mandater rundt om regeringen eller sådan

venstre og konservative og dansk folkeparti og liberal alliance og alternativet og sf og socialdemokratiet og radikale venstre er med til at afvikle satspuljen

vil jeg lave invitationen omvendt måske skulle

tilfældige beslutningsforslag i folketingssalen

interessant her sådan en fredag

folketinget der bestemmer der

til syv og halvfems og det er da et markant stort flertal i folketingssalen

for nogle nye tanker der ligger i satspuljen

enhedslisten og dansk folkeparti

man kan godt have rene hænder når man sidder udenfor og kigger

vi også være med til at lave de gode sociale projekter som der sker med satspuljen men jeg vil sige

markant flertal i folketinget som siger at man

folketinget er stadig væk den lovgivende magt

og det skal man jo måles på man skal ikke måles på hvad man siger men man skal måles på hvad man gør

tak for det jeg er i øvrigt meget enig

enig i at man kan have hver sin analyse af om

man skal sidde med i en forligskreds eller ej i enhedslisten er det rigtig vigtigt for os at

stå inde for finansieringen af det man laver

det er jo i sidste ende også muligt at lave et forlig om hvis man kan blive enig og

ordfører om

at man ikke bryder sig om satspuljen altså både konstruktionen med uddelingen af puljer og uigennemsigtighed og kortsigtede projekter men sådan set også der hvor pengene kommer fra altså finansieringen

det er jo mere komplekst end som så selvfølgelig er der finansieringsdelen

vi slet ikke har de her ansøgningspuljer vi ønsker også at man fra folketingets side kan gå ind og tilgodese projekter som man gerne vil sætte i gang hvor kommunerne måske sidder lidt på hænderne

at man skal stoppe udviklingen af socialpolitikken

jeg er jo så rørende enig

sende penge ud og sige at vi tager en chance

også taget højde for i det her beslutningsforslag det jeg måske leder lidt mere efter

det der arbejde sammen om at få det her forandret til det

man er en del af forlig står man på mål for det og så arbejder man selvfølgelig for at lave ændringerne inden

men det det bare har givet mig og dansk

er at det mandat vi kan bruge i

er blevet markant stærkere af at

ønsker man ikke der er ikke et flertal i forligskredsen men der er jo trods alt et flertal i folketingssalen som er enig i den analyse som

givet udtryk for det vil vi benytte os af derfor vil

tak til enhedslisten for at rejse debatten og drøftelserne omkring satspuljernes fremtid enhedslistens stillingtagen og holdning til satspuljer er velkendt det er derfor at partiet ikke er repræsenteret når vi laver satspuljeforhandlinger men enkelte gange lejlighedsvis kan de godt være med ved forhandlingerne selv om der er finansiering af satspuljerne i det vi arbejder med senest her i forbindelse med skilsmisseforhandlingerne der har i debatten

et flertal i folketinget for at have satspuljer hvad mener partierne og hvad med finansieringen af den og principperne omkring den

gentage hvad der rent faktisk skete da man lavede satspuljeaftalen

seksten indgået i oktober to tusind og femten det var den daværende rene venstreregering der lavede en aftale med alle partierne forud for satspuljeaftalen minus

der står at partierne tilslutter sig fuldt ud principperne for satsreguleringen satspuljens tilvejebringelse anvendelse udmøntning og administration partierne accepterer endvidere at der som følge

for to tusind og tolv sker en afdæmpet regulering af visse indkomstoverførsler i perioden to tusind og seksten

tre og tyve og endelig partierne kan ikke uden ikke uden at opsige aftalen fremsætte eller stemme for forslag i folketinget om at fjerne eller ændre satsreguleringen og den afdæmpede regulering i perioden to tusind og seksten

tre og tyve for mig er det en understregning af

det brede fundament der er i forhold til at arbejde

så kan man have forskellige tilgange til det

et par bemærkninger til

nogle af de ting man efterspørger som intentionerne i forhold til fonden er med i

måde vi allerede har arbejdet på i de senere år

jeg sige at vi ved at vi i de senere år har haft en bedre fokusering på

en lille erkendelse af at der i noget af kritikken fra tidligere har været noget at komme efter jeg taler om den sociale investeringsfond helt helt overordnet hvor vi netop ser helheder og ikke små sager jeg taler om stærkere social mobilitet i et udviklings og investeringsprogram som jeg selv betragter som to eksempler på at man nu er begyndt på det som enhedslisten med deres beslutningsforslag egentlig ønsker

som udtryk for at vi bare kritikløst skal videreføre det der er for vi skal selvfølgelig hele tiden være bevidste om hvordan systemet er i forhold til

midlerne hvordan får vi flest muligt penge ud til de socialt udsatte og ikke til administration

vi for at der er en driftssikkerhed så vi ikke går fra projekt til projekt men at vi støtter udviklingsprojekter med henblik på at vurdere om disse projekter måske kan få en driftsstøtte hvis de overholder og det er min tredje pointe det der også er intentionerne nemlig at det vi støtter har

altså at vi får evidens for hvad der virker

sige til herre carl holst at det

er fuldstændig rigtigt når herre carl holst kan genkende noget af det der står i enhedslistens forslag

der sker en forbedring på den måde man håndterer tildelingen af midler på og det er vi rigtig glade for det hører vi i øvrigt også ros for om end ikke jubel og begejstring og nu er alt løst men dog ros fra de

mange mennesker som arbejder og også bøvler rigtig meget med satspuljen for at få lov til at arbejde med

læser jo en vigtig passage op om finansieringen og hvad man tilslutter sig og ikke tilslutter sig og enhedslisten får jo tit at vide

så tit af en venstremand men fra andre partier

være med og sidde og fordele pengene men herre carl holst vil jo så nok give mig ret i at man

være med til at sidde og fordele pengene uden at stå inde

hvor de kommer fra ikke sandt

hvilket også er

ikke på noget tidspunkt har brugt det udtryk i kan bare være med og fordele pengene

det kan ikke bare være med og fordele pengene man skal også vil være med til at finde dem og og det som herre carl holst læser op er jo en blåstempling af finansieringen den oprindelige satsregulering som jo altså betyder at man regulerer overførselsindkomsterne mindre end løn og prisudviklingen og

både kontanthjælpsmodtagere men også folkepensionister mennesker med handicap og sygdom har færre penge mellem hænderne end de ellers ville have haft hvis man ikke havde satsreguleringen

jeg oplevede det måske mere som nogle synspunkter

fra enhedslisten kom med med en enkelt refleksion alligevel

jo også have den tilgang til måden satspuljen er finansieret på

med til at sikre at det kan betale sig at arbejde

og vi går videre til fru laura lindahl liberal alliance

ambitionen om at man på sigt skal flytte midlerne fra satspuljen

over på finansloven

ikke styrer finanserne i forhold til socialpolitikken optimalt

over på finansloven og sikrer en en varig drift af så

set enige i grundtanken om

og få meget mere styr på hvor mange penge vi bruger på det her område og hvad vi bruger pengene på vi er ikke enige i at overførselsindkomsterne skal stige det ekstra år for år det er nok ikke så overraskende at

også synes at det er sådan forfejlet at sige at det er modtagerne af overførselsindkomsterne

satspuljen fordi de i et eller andet teoretisk scenarie ville være steget mere hvis man ikke havde haft

lønstigning sådan fungerer det jo ikke så på den baggrund kan liberal alliance ikke støtte forslaget men vi synes sådan set det er ret fint at enhedslisten løfter debatten starter

der er også kommet nogle interessante meldinger herinde og

den skal være fremadrettet

så jeg skulle give en anbefaling til

med til at fordele milliarder til både eksisterende og nytænkende sociale forebyggende aktiviteter for udsatte mennesker i danmark men også om vi skulle med i en aftale der i al for høj grad skabte puljestyring hvor man støtter fire år ad gangen og det vil sige

projekter som når at etablere sig og skabe et håb over for en presset udsat målgruppe og så risikerer de

en kommunal forankring ude i de pressede kommuner

men det handlede egentlig også om om vi skulle gå med i en aftale hvor jeg

for mange af de penge der er i satspuljen bliver brugt til ting som egentlig

er ikke mindst en pulje hvor man i en eller anden grad fodrer hunden med sin egen hale altså hvor man tager penge fra dem

kunne have fået i den der nul

procent af af den pris og lønfremskrivning der var dengang og løser sociale problemer for de socialt udsatte for dem så skulle jeg virkelig anbefale alternativets gruppe at gå med i det ja naturligvis

i mit sind satspuljen rummer

hen så mange kendte problemer og erkendte problemer og udfordringer som vi også

det eneste ansvarlige var at gå ind og samarbejde om at få

at blive udenfor og sætte vores håb til at satspuljepartierne og satspuljekredsen selv vil løse de udfordringer som der var men jeg anbefalede

gruppe at gå ind i det trække ærmerne op og samarbejde

lave puljen om og jeg fik opbakning og vi gik ind

jeg glad for i dag det er ofte sådan at når man går ind i forlig tænker man

satspuljen er det faktisk gået over forventningerne altså vi er

gået til i langt højere grad at støtte større forebyggende investeringer end det her puljetyranni som er

vi er begyndt at permanentgøre flere af de projekter som virkelig kan noget

for nogle afledte besparelser det giver

initiativer der skaber trivsel og livskvalitet i udsatte menneskers liv og så er vi også med til hver eneste gang

som muligt bliver brugt til til de socialt udsatte så vi mener egentlig på mange

som enhedslisten adresserer eller ikke hundrede procent den sidste der skal stadig arbejdes men i hvert fald den store og det er at jeg synes at vi skal ændre i finansieringen så

her tror jeg at løsningen bliver resultatet af et af de initiativer

mange andre områder i samfundet men også på socialområdet og normalt anser vi jo mennesker som udgifter

investeringer i mursten som investeringer men altså investeringer i mennesker skal ikke ses som udgifter når man investerer i at skabe trivsel og livskvalitet for udsatte mennesker og opnår et godt resultat

det ikke bare en god menneskelig investering det er også en kanongod økonomisk investering som giver afkast

afledte besparelser besparelser man kan identificere løfte ud og geninvestere hvis man vil det nu løfter vi så ideen om sociale investeringer op i et helt nyt perspektiv med den sociale innovationsfond som vi har givet halvtreds million kroner til

at det skal være en snebold der skal trække rigtig store investeringer til pensionsselskaber feks

og hvor vi kan lokalisere de afledte besparelser

i så høj grad vi nu kan det så det kan være at vi måske kan erstatte satspuljen helt

investeringer forhåbentlig kommer op i milliardklassen eller at vi hvis vi laver mindre

finde den halve milliard som jeg vil give enhedslisten ret i at det er utrolig vigtigt at vi har til innovative og nytænkende sociale

så det er den vej som jeg håber at udviklingen

og derfor støtter jeg ikke det konkrete beslutningsforslag fra

en slags status quo og opdatering til

i forhold til den utrolig vigtige udvikling

på satspuljen og de sociale investeringer

gejl siger at alternativet

ville have gjort det samme hvis der er tale om dårlig puljestyring

procent hvert år som betyder at

syv tusind syv hundrede og seksten kroner mindre mellem hænderne om året end de ellers ville

den topskattelettelse som også mindreregulerer overførselsindkomster hvad synes alternativet om de to reguleringsformer hvad synes alternativet om den finansiering

ting der har gjort at vi er gået ind i det her fordi vi synes vi vil prøve

det om jeg synes vi er rigtig godt på vej og jeg står jo også her og kommer ikke med konkrete forslag

hvordan man kan finde den den mængde penge der skal til

nogle meget større sociale investeringskonstruktioner som måske endda kommer til at overflødiggøre satspuljen

tegn på at der er samtaler i

om at man skal ændre finansieringen

oprigtigt om at man vil ændre på finansieringen for det lyder ikke på de andre ordførere som om at det er tilfældet

med den type finansiering

jeg synes det er virkelig spændende at vi begynder at få sociale investeringsmuligheder hvis afkast begynder at komme op i retning af nogle økonomiske volumener der gør at vi i hvert fald

udvikles nogle programmer

i kommunerne på at sidde og afkode

skal til for at man kan søge de her penge prøve at søge og få afslag søge igen næste år måske få tildelt noget skulle rette det man har lavet

socialpolitiske tiltag

i socialpolitik vil investere i mennesker vi

som satspuljen som afføder så meget bureaukrati alle vegne i vores samfund

jeg synes det er dødsensfarligt at her over på finansloven hvis vi lægger det

flertal resten af mit liv for at jeg er stenhamrende sikker på at de her penge

kunne tilgodese hvis man kunne kigge på

udtalt mig klart noget af det bedste jeg synes vi har gjort er netop at komme noget af det puljetyranni til livs

at lave større sociale investeringer

begyndt at gøre er at permanentgøre flere ting

vi går videre i ordførerrækken til fru marianne jelved radikale venstre

tak jeg vil gerne kvittere over for enhedslisten

mulighed for i en større offentlighed at diskutere

satspuljen

rosenkrantz theil sagde i sin ordførertale

var en systematisk fremskrivning af overførsler

tilfældigt om su blev reguleret med nul

procent og folkepensionen med nul komma et eller andet eller en

hvordan det var men der vedtog vi så en egentlig regulering af overførslerne

procent af den pris og lønfremskrivning og puttede dem i satspuljen og deraf kommer begrebet satspuljen det var en forbedring

fik vi også systematisk midler på finansloven til socialpolitikken

vi nu sat bedre og bedre i system ved oprettelsen af den sociale innovationsfond som vi vedtog sidste efterår

der er sat på finansloven til drift af forskellige opgaver blandt andet

hedder landsforeningen af væresteder som simpelt hen ikke ville kunne eksistere hvis ikke de havde driftsmidler fra satspuljen de er på finansloven i et par år og

må man lave om på det men der er faktisk nogle

udfører nogle helt relevante og nødvendige opgaver i samfundet som kommer på finansloven via satspuljen det vi så har lavet af nyt og som skal til at blive kørt i

etableres med indhold næste efterår

gerne og helst på baggrund af et mindre projekt der har udviklet nogle metoder til en bedre socialpolitik og

godt bruge et eksempel som folketinget skal arbejde med her i de kommende uger nemlig lovgivningen om det sociale frikort

at komme på arbejdsmarkedet at de skal

få et kort hvor de er fritaget for at betale skat af de meget små beløb som de kan tjene ved at gå rundt og hjælpe forskellige virksomheder

i kort tid og på den måde blive en del af et fællesskab som kan gøre at de kan få bedre og bedre muligheder for at klare sig bedre i samfundet fremefter så det er et forsøg

venter os meget af men herning kommune er også et andet godt eksempel de blev inspireret

så de forebyggede børns anbringelse uden

herning kommune lavede så et forsøg i en lille del af deres kommune og så at det faktisk virkede på den måde som de tilrettede den svenske model

ny måde at lave socialpolitik på

forebyggelse af børns anbringelse uden for hjemmet som faktisk virker

nu inspirerer andre kommuner og vi har sat nogle penge af til at få andre kommuner til at turde gå i gang med at prøve at udvikle den samme model måske efter deres egne kommunale erfaringer

interessant med innovationsfonden er at der kan komme

uden for det vi har

de vil gerne være med til at investere i den sociale innovationsfond hvis de kan se

kan få gavn af det og dermed mindske udgifterne på et område i socialpolitikken

kan være fonde der er med til at udvikle socialpolitiske metoder som så kan komme ud i forskellig målestok det er faktisk en ny måde at udvikle socialpolitik på

hele det her store projekt som vi kalder den sociale innovationsfond faktisk

tak for det det er altid dejligt at føle sig velkommen uanset om man

faktisk har udviklet satspuljen til det bedre i forhold til konstruktionen og uddelingen af midler

virkelig skiller enhedslisten fra at træde ind er jo finansieringen

at spørge fru marianne jelved på den her måde ville fru marianne jelved hvis det eksempelvis var nedskæringer

eller en anden finansiering som virkelig

træde ind i satspuljen ville fru marianne jelved sidde der og fordele penge hun var inderligt imod blev skåret et andet sted

som jeg var inderligt imod nu var jeg jo i den heldige situation at jeg var med til at skabe hele det her projekt som vi kalder satspuljen i sin tid

med til at lave den aftale der faktisk forbedrede reguleringen af overførselsindkomster dengang det er det vi nogle gange glemmer

en gylden tid som vi har taget nul procent fra vi gjorde til en langt bedre situation fordi vi regulerede det systematisk fremefter og tog så den lille del som hedder nul procent af den forbedrede regulering af overførselsindkomsterne

til socialpolitisk udviklingsarbejde og det er vi for

men ville fru marianne jelved og radikale så hvis man

lader som om man ikke var bundet af

hellere regulere overførselsindkomsterne fuldt

prisudvikling og afskaffer satsreguleringen ville radikale gøre det hvis man ikke var bundet af et forlig og og det var det der var til afstemning ville radikale så stemme for

vi synes faktisk at det fungerer rigtig godt

da ikke afvise helt teoretisk at vi

situation hvor vi skal være med til at finansiere noget på en måde som vi vil være med til og så er vi uden for

enhedslisten for at rejse den her debat som vi har haft mange gange i løbet af årene som flere andre har været inde på

historikken på plads

overførselsindkomsterne har været reguleret

der tog man så nul

og putter det ind i det vi kalder satspuljen

diskuterer det her synes jeg vi skal

går jo på at afskaffe satspuljen

om en ny social udviklings og innovationspulje

sige

den nuværende satspulje

man kigger på herningmodellen hvor

man kan få langt flere langvarige og faste overførsler

kritiseret sønder og sammen

som herre torsten gejl inde på

at når vi investerer i specielt

ikke bare udgifter så det investeringer i mennesker det er ikke kun en humanistisk menneskelig investering

har sagt til finansministeren og finansministeriet at nu skal

er har dynamiske effekter mens alle mulige andre investeringer

så den udvikling er på vej

hen ikke hænger sammen enhedslisten foreslår en social udviklings og innovationspulje der skal tilføre fem hundrede og halvtreds million kroner årligt og så betyde at der skal være en finansiering på en

til år to år tre og så videre og

forskellige problematikker for at være sikker på at vi taler om det samme den retning som enhedslisten ønsker der skal være i forhold til en ny social udviklings og innovationspulje

med det her område er på vej i gå væk fra puljetyranniet se på de langsigtede indsatser

pensionsfondsmidler ind i de her indsatser

at sige at man skal gøre op med mindrereguleringen men som jeg sagde før

op til en løn og prisregulering

mange penge der ligger i satspuljen bliver brugt bedre

samtidig bliver man altså nødt til at sige

perfekt scenarie hvor man så tog en masse penge og kom ned på et lavere niveau

før vi fik satspuljen

har været inde på de forskellige elementer af forslaget

at vi skal gå tilbage til det der var før satspuljen eller før satsreguleringen det

ikke det der står i forslaget der står at vi afskaffer satsreguleringen og regulerer overførselsindkomsterne fuldt ud

se lyder det lidt som sådan en udenomssnak det er ikke fordi

i stedet for at forholde sig til det vi egentlig foreslår

helt klart svar fra finansordføreren så vidt jeg ved fra sf på satspuljen finansieres af en mindreregulering af overførselsindkomsterne kontanthjælp

satspuljen finansieres af finansloven efter en metode hvor man tager en mindreregulering

regulering hvorfra man så har taget nogle penge

til et højere niveau

regulering ja men så skal vi

regulering så skal vi finde de penge

regulering lige nu har vi et borgerligt flertal de kunne i morgen

en situation vedtage at der skulle være

altså det virker lidt som sådan en rundtomkring hvis hvis sf er enig i det

jo også enig i forslaget fra enhedslisten

regulering vi foreslår

de følger med løn og prisudviklingen ligesom alle andre

tiltro til dansk folkeparti men dansk folkeparti er altså også

der støtter et kontanthjælpsloft og andre fattigdomsydelser og derfor

at overlade det til et tilfældigt flertal om der skal ske ingen regulering eller en fuld regulering

til et tilfældigt borgerligt flertal at skære endnu mere i overførselsindkomsterne end vi ser det i

sf gerne vil hen et sted hvor man har en

ind hvert år fra enhedslistens side men det der jo er virkeligheden her er at vi år efter år

det vil sige at hvis man skulle bruge lige så mange penge på socialområdet som tilfældet er

ville enhedslisten skulle op med en helt anden finansiering end den der ligger her

lige på at de to ordførere diskuterer færdig

hvis man vil have en finansiering der skal følge med den der er i dag

skal man lægge noget oven på igen og igen og igen det vil sige

en sodavandsafgift så skal man opfinde en ny sodavandsafgift det andet år og en tredje det tredje år og så videre jeg siger ikke at vi ikke skal diskutere finansiering

i det her forslag og når enhedslisten skriver at der er penge i råderummet

enhedslisten også så vidt jeg har forstået

velstandsstigning så råderummet skal bruges til det

kan diskutere en ny finansiering men det ligger

det er vi virkelig villige til at kigge på

et tilfældigt flertal som bliver sagt

sf er en del af det her tilfældige flertal som ønsker

der ikke er det altså hvis vi ikke er bundet sammen

et hvilket som helst flertal om man vil sige

overførselsindkomsterne overhovedet ikke stige overhovedet ikke

vi synes slet ikke at overførselsindkomster skal stige overhovedet

overførselsindkomsterne men hvis vi kan få lavet et lovforslag med finansiering ind

sf som støtteparti de valgte at man ikke

står deroppe og siger fra folketingets talerstol det bliver sådan lidt vittigt man bare for

ikke svaret på

være en del af et tilfældigt flertal som ønsker at lave om på finansieringsmodellen af satspuljen

der kan sikre en ændring af det her ikke bare i et år hvorefter der så er et nyt flertal som regulerer endnu mindre end det er i dag men et der er sikkert

så er interesseret

kontanthjælpsloftet og fattigdomsydelsen

vi går videre i ordførerrækken til herre

beslutningsforslag vi har

satspuljen står jo for sociale forbedringer

og hvis det er sådan

frem til to tusind og og tre og tyve siden begyndelsen af nitten halvfemserne hvor satspuljen blev oprettet har der været en bred politisk opbakning

enhedslisten hvis vi skal tage sidste års satspuljeaftale blev der prioriteret penge til ældreområdet på tre

de næste fire år en milliard de næste fire år

bekæmpelse af hjemløshed en ny og målrettet indsats for børn og unge med handicap styrkelse af plejefamilieområdet og så videre

sidder vi i socialministeriet og forhandler

hvor enhedslisten sidder med i forhandlingerne men hvor det er satspuljepartierne

afsat midlerne så vi kan sidde

system ellers havde det ikke været muligt så også her spiller satspuljen en rolle

penge fra skatteborgerne det er altså den hårdtarbejdende dansker der betaler

en særlig indsats for de svage grupper i vores

det er også skatteborgerne der hvert år betaler for at overførselsindkomsterne årligt bliver reguleret

afspejler lønudviklingen på arbejdsmarkedet det

del i den almindelige velstandsfremgang

det nuværende system med satspuljen med satspuljen giver dermed grundlæggende sikkerhed for stigende overførselsindkomster og det sikrer samtidig at der hvert år kan afsættes betydelige midler til de svageste borgere i vores samfund

i to tusind og atten er der afsat halvtreds million kroner til en social investeringsfond

i to tusind og sytten afsat to hundrede og halvtreds million kroner over fire år

og investeringsprogram som skal fremme en stærkere social mobilitet

fremlagde regeringen sine prioriteringer til offentligt skue på

det betyder at det tilstræbes at der findes flest muligt projekter der nyder bredest mulig opbakning det er faktisk helt specielt at vi har et system hvor næsten alle partier på trods af politiske forskelle løser nogle af samfundets vigtigste problemer det synes jeg

og som gør at vi kan hjælpe de svageste i vores samfund er det så sådan at vi

det konservative folkeparti er vi naturligvis med på at se på om vi kan gøre det bedre

ikke kan forstå hvorfor enhedslisten ikke var med i en eller anden aftale om forbedret psykiatri eller medicinsk cannabis eller andre ting som enhedslisten normalt støtter og kæmper for og

og som vi burde stå og fejre

der rigtig tit er gode og fine men

finansieret af satspuljen altså af penge som kommer fra mennesker på førtidspension arbejdsløse syge mennesker med handicap

har syv tusind kroner mindre mellem hænderne hvert eneste år end de ellers ville

dårligt af enhedslisten at de ikke

det er fra folk som arbejder med forskellige former for sociale indsatser vigtige gode sociale indsatser det kan være mennesker som arbejder med kvinder i prostitution hjemløse tidligere kriminelle udsatte unge der har været anbragt måske og så skriver det at de er bange for at deres vigtige arbejde må stoppe

i de kommende satspuljeforhandlinger og så må jeg svare jeg beklager enhedslisten er ikke med til at fordele pengene fordi

med til at finde dem hos nogle af dem der har mindst

nogen som arbejder med socialt udsatte mennesker der har svaret mig gud det kan enhedslisten ikke være bekendt eller det var da tosset og dumt at de ikke var med i det forlig

den finansiering betyder da ingenting for de mennesker jeg arbejder med hver

aldrig nogen sinde nogen der har svaret

skriver og fortæller mig igen og igen hvordan de må bruge tid og kræfter på ansøgninger på mediehåndtering til at omdanne deres tilbud så det virker

det er noget nyt så de kan søge igen selv om det egentlig er det samme tilbud til for eksempel hjemløse

i stedet for at bruge kræfterne på det som de burde bruge kræfterne på nemlig de sociale indsatser

har vi snakken her i folketingssalen jeg ved godt at nogle har

er en gang om året at enhedslisten stiller det her beslutningsforslag

det er en hel del år siden at enhedslisten har stillet det sidst

forslaget er er heller ikke overhovedet det samme det er faktisk

af det som også mange ordførere har påpeget her fra talerstolen nemlig at der sker en nyudvikling og at man har fundet nye metoder til at indrette satspuljesystemet

det har vi ladet os inspirere af i vores forslag for det synes vi faktisk er en god idé der er man på rette vej der hvor man ikke er på rette vej

mindreregulering som finansierer hele festen og alle tiltagene og det betyder at en

stadig væk får færre og færre færre penge mellem hænderne end de ville have haft hvis vi regulerede overførselsindkomsterne efter løn og prisudviklingen fuldt ud

det betyder jo at mange af de mennesker som man prøver at hjælpe med indsatser finansieret igennem satspuljen

mere presset på økonomien hver dag end de ellers ville have været hvis man ikke havde haft den her finansiering

altså nogle af de samme mennesker nogle af de svageste grupper i vores samfund der betaler for at man kan lave gode indsatser for nogle af de svageste grupper i vores samfund det synes vi grundlæggende ikke er rimeligt det er en dårlig finansiering

det er der heldigvis også andre herinde i salen som er enig med mig i

andre som har været enig med os i helt tilbage til den tid hvor fru pernille rosenkrantz

af enhedslisten og derfor undrer det mig selv med hendes strålende evner som finansordfører dengang og de mange finansordførere vi har haft i enhedslisten siden

burde der være syv og halvfems mandater der støttede at vi gjorde noget andet

form for satspuljens bermudatrekant hvor vi ikke kan få slået hul

og så få gjort noget ved

gode dejlige ordførere

mindreregulering der på et tidspunkt må slå hul på ballonen og sige at så forlader de forliget

som venstres ordfører læste så tydeligt og klart op være bundet af det her og så må de ikke stemme for et forslag der faktisk gør noget de egentlig synes er godt

stemme imod et forslag de egentlig er enige i fordi de sidder i det forlig

stået heroppe og sagt at der er ting der er blevet hegnet ind

var fru pernille rosenkrantz theil fra socialdemokraterne der sagde at pengene er hegnet ind og det betyder

de borgerlige ikke kan bruge pengene fra satsreguleringen på alle mulige andre ting men bruger dem på socialt udsatte og svage grupper og mennesker på overførselsindkomst det synes jeg måske er en sandhed med modifikationer efterhånden

der er jo også aftaler om bedre psykiatri og skilsmissesystemer som andre har foreslået

så definitionen af svage grupper eller socialt udsatte

altså vi ser jo nogle faktisk ganske almindelige velfærdstiltag

komme ind og snuppe pengene fra satspuljen så

at man har hegnet satspuljereguleringen ind med det her og så kan der ikke komme et borgerligt flertal og mindreregulere

yderligere hvis man

det var der ikke brug for et borgerligt flertal til der var bare brug for en s sf

regering til at gøre det var det man gjorde i skatteaftalen i to tusind og tolv

så brød man satspuljeforliget fordi dansk folkeparti ikke ville være med i den skatteaftale der gav topskattelettelser og tog penge fra mennesker på overførselsindkomst og så lavede man et nyt satspuljeforlig hvor man bandt alle partier til at godtage også den topskattelettelse

tror at det var en sf skatteminister der stod i spidsen for

hegnet ind her desværre enhedslistens forslag falder i tre dele

mennesker på overførselsindkomster fremover vil få

gøre de faste bevillinger der er i satspuljen i dag til faste bevillinger på finansloven og trække dem ud af det puljestyringssystem den tredje del er

særlig pulje der kan opfylde satspuljens oprindelige

formål med at finansiere nye spændende innovative sociale projekter som man ikke med det samme lige kaster faste bevillinger efter men som måske er lidt mere satsede og vovede og

i den forbindelse vil jeg også rigtig gerne anerkende

skal ikke være nogen tvivl om at det anerkender vi fra enhedslistens side at forligskredsen

er korte bemærkninger først er det fru lisbeth bech poulsen

skatteaftalen fra to tusind og tolv jeg tror også godt at fru pernille skipper kan huske

hvilken debat det gav anledning til

hvis vi kan lave en aftale

er en sikkerhed

at der er finansiering

som hegner et fremtidigt system ind

faktisk oprigtigt ikke min intention at være polemisk men

endnu tilbage fra to tusind og tolv for som fru lisbeth bech poulsen retteligt bemærker

hvad sker der når man opsiger forliget jamen forliget blev jo opsagt dengang og så blev der lavet et nyt

så skal man finde en alternativ model det er rigtigt

jeg vil sådan set stille spørgsmålet tilbage til fru lisbeth bech poulsen jeg er sådan set åben for hvad som helst hvordan kommer vi videre hvad kan vi gøre skal vi lave

hvis vi stemmer for et beslutningsforslag

om til et lovforslag og det kunne så skifte med forskellige flertal så det skulle være noget der var forligsbelagt

altså ikke i forhold til den stigning der ellers er inden for satspuljemidlerne

alle

bare sige at vi skal finde en anden model end der er her og så skal vi

udvikling der er inden for satspuljen med midlerne

af vores beslutningsforslag vores beslutningsforslag lægger ikke

og så videre det er ikke en stigende pulje vi har foreslået det er en fast fikseret pulje

nu er der efterhånden i ret lang tid her i salen blevet talt om sådan nogle flertal der skulle være eller ikke skulle være jeg vil gerne sige

hvert år fordi man år for år ikke havde en automatisk regulering opad for overførselsindkomsterne og det fik man samtidig har man fået en masse penge til at lave socialt arbejde for

nok penge mellem hænderne det er altid en diskussion værd det har bare ikke noget at gøre med satspuljeforliget satspuljeforliget var en markant social forbedring

mennesker på overførselsindkomst kontant fik flere penge mellem hænderne end de gjorde forud for konstruktionen og at man samtidig fandt penge til at lave et socialt arbejde for

enhedslisten foreslår er ikke at gå tilbage til det der var før

enhedslisten foreslår er at lave en fuld regulering af overførselsindkomsterne og det har socialdemokratiet stadig rigtig svaret på om i egentlig går ind for eller ej så vidt jeg har læst socialdemokratiets kongresbeslutning

man enig i at overførselsindkomsterne burde reguleres en til en

derfor også principielt enig i det her forslag

selv om man er bundet af et forlig

historikken og fakta kan jeg da ikke lave om på

er det ikke længere og det er heller ikke det enhedslisten foreslår i dag at

handler om historik men det jeg spurgte til var historikken og derfor vil jeg gerne gentage mit spørgsmål som handler om historikken for det er jo væsentligt for at forstå hvorfor det er at socialdemokratiet er en del af satspuljeforliget det er jo fordi det at etablere satspuljeforliget var en social forbedring både kontant for den enkelte på overførselsindkomst

som jeg siger er det fuldstændig fair at enhedslisten så gerne vil sætte flere penge af til folk

hvordan man nu prioriterer i den ene og den anden situation

konfirmere er at når

som skabte den sociale forbedring

fuldstændig rigtigt at det var dårligere før så kom det her og så foreslår enhedslisten noget andet så det er historikken og det er fakta altså jeg foreslår ikke at lave om i historieskrivningen eller noget jeg foreslår

vi regulerer overførselsindkomsterne en til en

førtidspensionist mennesker med handicap syge ikke får færre og færre penge mellem hænderne i forhold til alle andre det jeg mangler at høre fra socialdemokratiet er synes man principielt at satsreguleringen er

fair regulering eller ønskede man i virkeligheden principielt at regulere en til en

modtager mange mails hvor følgere spørger hvorfor

et af eksemplerne var medicinsk cannabis som jo også delvis er

forkert eller har enhedslisten ikke stemt

for gode forslag nede i folketingssalen men det er i aftaler man aftaler finansieringen vi stemmer den ikke igennem med lovforslaget med lovforslaget

medicinsk cannabis er ikke det eneste eksempel man

stemmer vi rigtig gode ændringer af loven igennem

er adskillige steder hvor enhedslisten er med i aftaler og forhandler aftaler stemmer for aftaler

eller forhandler på grundlag af potentiel satspuljefinansiering

der sad jeg i går i socialministeriet side om side med enhedslistens gode forhandler og forhandlede familieret og der

men men gør enhedslisten ikke selv det i de her tilfælde

som vi har siddet i der har satspuljen afsat nogle midler ja så det må vi jo drøfte derovre jeg anerkender fuldt ud herre torsten gejls dilemma i øvrigt vi sidder jo selv tit i det

må bare grundlæggende sige at hvis der ikke er en der snart prikker hul på ballonen så bliver det

få overbevist hele forligskredsen om

på finansieringen af satspuljen det håber jeg

socialministeriet jeg vil gerne

satspuljen at man samtidig

når de skal findes

også blev refereret til fra den tidligere spørger og derfor svarer jeg bare lige det samme igen har vi ikke drøftet finansieringen jeg er klar over at der sidder nogle satspuljepartier som har afsat penge

den finansiering for at deltage i forhandlinger

de her familieretlige forhandlinger som vi sidder med nu skal finansieres over satspuljen så vil enhedslisten stå uden for en aftale hvor man gør det

som kommer i klemme i skilsmisser

hvis det bliver satspuljefinansieret er

via de midler som ordføreren hævder bliver taget

lindahl udmærket godt ved hvad jeg synes om den måde at finansiere tiltag på

korte bemærkninger og der er ikke flere som har bedt om

forhandlingerne afsluttet jeg foreslår at forslaget henvises til social indenrigs og børneudvalget hvis ikke nogen af jer gør indsigelse

som vedtaget det er

er jo ikke en specielt positiv sag det er jo en opfølgning på at inddrivelsen i skat er brudt sammen

som er kuldsejlet som har medført at utrolig mange data ikke kan bruges

ikke ved om mange af de her gældsposter

jeg husker i hovedet er det over tolv millioner gældsposter

betalingsevne eller om det egentlig er den rigtige post skal de jo gennemgås og det vil koste omkring tolvtusind årsværk som den foregående ordfører også nævnte det vil koste utrolig mange penge det er jo så hvad det er

naturligvis som udgangspunkt skal betale det de skylder

tolvtusind årsværk så derfor står vi jo i den rigtig for at sige det ligeud trælse situation at vi er nødt til at afskrive nogle gældsposter for at kunne få skat til at fungere fremadrettet

selvfølgelig en rigtig træls øvelse men

finde nogle gode løsninger på trælse problemstillinger

at sørge for at vi får en gældsinddrivelse der kommer til at virke fremadrettet

de store penge ligger gælden er lige nu oppe på omkring hundrede milliard

vi også nødt til at få ryddet op i de gamle data der ligger altså over tolv millioner poster som man ikke ved om

er lovlige før man går ind og inddriver på dem så i det lys synes vi det

rigtig trælse situation vi har nu at man får lavet det her lovforslag hvor man får afskrevet en del af mange af de små gældsposter hvor man historisk ved mange ikke har betalingsevne og

vil komme til at betale det nogen sinde for derefter

kan komme efter dem som skylder de mange penge

med forslaget her udmønter vi aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse lovforslaget har til formål at rydde op i inddrivelsen så vi fremadrettet sikrer inddrivelsen af gæld til det offentlige det vil samtidig styrke tilliden til skattevæsenet og den enkelte borgers retssikkerhed overordnet gennemfører lovforslaget en række initiativer som skal gøre op med de fejl og problemer der er opstået i forhold til de gældsposter der har været under inddrivelse i perioden med inddrivelsessystemerne efi og

jeg skal ikke stå og gentage hvad de tidligere ordførere har sagt jeg skal blot nævne at vi med forslaget foretager en nødvendig sanering af de systemer som anvendes i skatteinddrivelsen og det støtter venstre naturligvis op om

tak til fru britt bager og velkommen til herre rune lund fra enhedslisten

skat er blevet sparet i stykker tusindvis af årsværk er blevet nedlagt i skat siden to tusind og fem og det har haft en katastrofal indflydelse på hele organisationens måde at fungere på at skiftende regeringer både røde og blå har stået bag

det har selvfølgelig også haft betydning for gældsinddrivelsen

skat er endt på er ikke en konsekvens af beslutninger som enhedslisten har stået bag det er en konsekvens af de katastrofale beslutninger som andre partier har stået bag

gået med i den her aftale fordi det er åbenlyst at de penge der er tale om her et beløb på cirka seks milliard kr som i virkelighedens verden kun vil have en reel værdi af omkring en milliard

ikke kan inddrives meningsfyldt og at omkostningerne ved at inddrive gælden langt ville overstige gevinsten for samfundet og dermed stå i vejen for at vi kan bruge ressourcerne på de store skyldnere og få nogle flere penge i kassen ud af de mange milliarder som stadig væk ligger og skal inddrives til gavn for fællesskabet og til gavn for vores fælles velfærd

også vigtigt at sige at det er særlig socialt udsatte som får afskrevet gæld og at de her skyldnere i

gælden vil blive betalt en af forudsætningerne for at vi gik med i aftalen var også at der i samme aftale blev tilført nogle yderligere ressourcer til skat og det var trods alt et lille skridt i den rigtige retning selv om vi jo stadig væk mangler meget for at få skat på fode igen blandt andet ikke mindst skattekontrolloven har vi brug for at styrke gevaldig meget mere hvor der i de udspil der tidligere har været fra regeringen ikke er lagt op til en nødvendig styrkelse men styrkelse men at vi skal se på hvordan vi kan få niveauet endnu

fra liberal alliance

for det formand der er ikke rigtig nogen der roser det her forslag og alligevel

ender alle med at støtte det det er jo sådan set en helt speciel

i et håb om at det faktisk kan hjælpe på den situation som

så det rokker ved retssikkerheden derfor er det rigtigt at tage de her skridt for det første for at

skat får bemyndigelsen til selv at rette en række mindre fejl der ikke har stor betydning for borgerne så det er

tage selv om man så kan beklage fortiden på det her område men så kan man

gengæld håbe på at fremtiden bliver bedre og mere sikker og med mere fundament under den retssikkerhed vi altid skal kunne have til en institution som skat

forhold til hvad den forrige

gerne rose det her forslag selv om

jeg vil gerne rose både partierne der er med

en situation der selvfølgelig har været fuldstændig uholdbar og uacceptabel og som er resultatet af tolv års misrøgt

tretten systemet som man kunne kalde det hvor

forventet at man kunne erstatte en masse medarbejdere i skat med et digitalt system som aldrig kom op

synes også at det er på sin plads fra folketingets talerstol

undskyld til alle de medarbejdere i skat både dem der blev afskediget uden at der

til de problemer der har været i skat igennem mange år det

sin plads nu bliver vi jo så nødt til

for at få skat på ret køl igen og der synes jeg at vores skatteminister har gjort et godt stykke arbejde

helt så langt som den burde der er brug for flere ressourcer i skat både til inddrivelse af gæld men også til kontrol og forebyggelse

at vi har taget nogle vigtige skridt nu og en del af det er jo så

gennemføre lovgivningen i dag og afskrive noget gæld specielt

dem som i forvejen ikke vil have betalingsevne dem der er

at skulle afsætte tolvtusind årsværk til at gennemgå det her manuelt betyde

er mulige skulle skulle gå til det her

en principiel diskussion i kredsen

store gældsposter fordi vores samfund hviler på en forventning om

mener at den model vi har fundet er den bedst

også gerne samtidig nu hvor jeg også har rost skatteministeren opfordre til at vi fortsat bliver ved med at kigge på om der er ressourcer i skat både til gældsinddrivelse til forebyggelse og til at sætte ind der hvor vi desværre kan se på de compliancetal vi får at der stadig væk er et stort efterslæb

økonomi nemlig et demokratisk problem hvis folk ikke længere føler at der er en solidaritet ved den måde vi finansierer vores velfærdssystem på

går den så går den kultur det skal vi have gjort op med og det kræver de ressourcer der allerede er sat af og højst sandsynligt også

bemærkninger så vi går over til herre anders johansson

tak for det formand lovforslaget som vi behandler

udmønter som flere har været inde på den aftale som

alle folketingets partier indgik sidste år og det har til formål at få ryddet op i den her store mængde skatterestancer som der er opstået i kølvandet på problemerne med efi aftalen om

at afskrive så stor en mængde fordringer som skat har til gode hos danskerne

er ikke nogen nem beslutning men det viste sig desværre i løbet af forhandlingerne og i takt med at der kom oplysninger om udfordringerne med fordringernes retskraftighed at ressourcerne til at inddrive dem ville være så

at det ikke bare ville være en dårlig forretning for det offentlige

fuldstændig umuligt at skaffe hænder til at løse opgaven det ville kræve omkring

hvert fald have dem stående hvis der så siden hen skulle

det ville give nogle andre udfordringer nemlig at så skulle man løbende opdatere

som skyldte penge til det offentlige så det var desværre heller ikke nogen løsning og derfor stod det også klart at det var en bunden opgave at vi fik ryddet

fortiden for at kunne komme fremad og for at kunne få opbygget en ny og mere effektiv inddrivelse fra det konservative folkepartis side har vi haft et særligt fokus på at

hvert fald ikke skulle annullere de fordringer som havde med særligt anstødende gæld at gøre som kunne stride mod retsfølelsen for eksempel

bøder og lignende

ville blive mulighed for at lave det der hedder særskilt lønindeholdelse hos personer fra det kriminelle kriminelle miljø

nogen officiel betalingsevne og det synes vi er et vigtigt redskab for at skabe respekt omkring udstedelsen af bøder til folk der for eksempel ikke har nogen

af de forrige ordførere så jeg vil bare afslutningsvis sige at

bredt står sammen om det her oprydningsarbejde for jeg tror faktisk det er nødvendigt at at vi alle sammen er med til

at tage ansvar og i fællesskab få løftet den tillid som det er nødvendigt at få genoprettet til

så det bliver et langt sejt træk at få genopbygget danskernes tillid til skat men man kan sige

hvert fald skabt et grundlag for at man i fremtiden kan få lavet en mere effektiv inddrivelse og dermed også

det danske skattevæsen så med de bemærkninger skal

tak til herre anders johansson og velkommen til skatteministeren

at et samlet folketing står står bag lovforslaget som en række ordførere har været inde på

om

suspenderingen af efi

inddrivelsessystemet og hvordan vi fremadrettet sikrer at inddrivelse

og at vi har nogle effektive arbejdsredskaber til

sikre at det rent faktisk også sker hvorfor er det

alle dem der betaler det de skal og det er heldigvis flertallet der kommer til

der ikke respekterer de regler og love der gælder

andre ting der kunne ende i en gældspost eller en fordring til det offentlige derfor har vi som folkevalgte en forpligtelse til at have styr på den slags ting det

gå politik i det er noget der bare bør fungere det har det så desværre

været vigtigt for regeringen og aftalepartierne at få rettet op på de fejl og problemer der er opstået i

de gældsposter der har været med gældsinddrivelsen i perioden med

anvendes effektivt og derfor foreslår vi også

en rettelse af fejl alene vil have en begrænset betydning for dem eller sagt på mere almindeligt

skulle skat som led i den her oprydningsopgave sende en masse breve til nogle borgere og sige

betydning for borgeren hvad er resultatet altså

der ikke nogen grund til at lave de her genberegninger sende en masse breve frem og tilbage det

har til formål at begrænse og fokusere skats opgave med at genoptage sager der har været berørt af ulovlig inddrivelse i efis driftsperiode igen sagt på almindeligt dansk hvis en

er blevet opkrævet noget gæld ulovligt så skal borgeren findes og pengene skal tilbagebetales med renter

der man skal lægge ressourcerne det må ligesom være den faktuelle betydning for borgeren der

hvilken indsats man gør i forhold til genoptagelse det har

ud over genoptagelsesopgaven består oprydningsopgaven af en afklaring af om de gældsposter der er modtaget til inddrivelse i efis driftsperiode stadig væk er retskraftige det vil sige gyldige

populært sagt ikke at smide flere gode penge efter dårlige foreslås at en række mindre gældsposter afskrives efter en model der tager hensyn til skyldnerens betalingsevne og samtidig varetager hensynet til retsfølelsen således at for eksempel bøder på blandt

den målrettede afskrivning skal sikre udgifter til de såkaldte retskraftvurderinger af om gældsposter med tvivlsom retskraft står i et rimeligt forhold til den enkelte gældsposts størrelse

opgaven i praksis kan gennemføres administrativt såvel som

samtidig sikrer lovforslaget at skyldnere med uforholdsmæssig stor gæld

mange små gældsposter ikke får afskrevet hele deres gæld det ville heller ikke være rimeligt og derfor indeholder lovforslaget det der hedder et afskrivningsloft lovforslaget indeholder også en bemyndigelse til i en fem årig periode at fastsætte regler om yderligere afskrivning af gældsposter der er ramt

og andre problemer det drejer sig om helt særlige situationer blandt andet om gældsposter i nogle af skats egne opkrævningssystemer og som det fremgår af lovforslaget vil en bekendtgørelse om sådan nogle afskrivninger blive sendt i ekstern høring ligesom bemyndigelsen

blive anvendt efter en orientering af finansudvalget så oprydningslovforslaget er i sagens natur som også

inde på et lovforslag man både som minister og som ordfører

vi bliver nødt til nogle gange at træffe nogle upopulære

for hurtigt at komme frem til en situation hvor vi får ret og rimelighed

det giver ikke mening at bruge årtier

i nogle af de gældsposter som efi

forurenet og ødelagt og ikke effektivt kunnet inddrive der bliver vi nødt til at

ikke har nogen betalingsevne eller folk som som har meget små gældsposter hvor det ikke kan betale sig at få pengene ind

og hvilken gældspost man har kommer til at betale det

også til til tiden

godt kvittere for den lange men også

konstruktive proces vi har haft hvor alle folketingets partier

jeg foreslår at lovforslaget henvises til skatteudvalget

tak for ordet

pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag om at oprette en sprogtermbank inden for udgangen af indeværende folketingsår

med sprogtermbanken er ifølge bemærkningerne at bevare det danske sprog at udvikle den danske terminologi og kommunikere dette ud til henholdsvis undervisningssektoren og den øvrige offentlighed der skal

hvor hverdagsrelaterede ord og fagudtryk på

og fremmedsprog med tilhørende definitioner skal registreres i strukturerede databaser og gøres tilgængelige for alle

det kunne være på et universitet for eksempel i forbindelse med et sprogcenter eller en afdeling for sprogterminologi eller i forbindelse dansk sprognævn det kunne også være i et samarbejde mellem disse organisationer finansieringsmodellen for forslaget er tilsvarende åben alt efter hvor en sprogtermbank vil kunne placeres organisatorisk

sætter fokus på en meget væsentlig problemstilling nemlig udviklingen af danske sproglige termer og begrebsdefinitioner i et stadig mere globaliseret samfund det danske sprog er kulturbærende men jeg kan ikke støtte forslaget i den form som dansk folkeparti her har fremsat

at udviklingen af vores fagsprog og overblikket over arbejdet med den danske fagterminologi er væsentlig for en lang række områder det er undervisning uddannelse forskning oversættelse offentlig kommunikation med borgerne og rigtig meget andet men jeg tror også samtidig at det er meget tydeligt at forslaget rejser en hel del spørgsmål

for eksempel være spørgsmålet om hvordan man afgrænser en sprogtermbank hvilke behov en sprogtermbank skal imødekomme hvem eller hvad de konkrete målgrupper er hvilket organisatorisk ophæng vil bedst kunne svare sig

de konkrete behov og så videre

i folketingets kulturudvalg

arbejdet med terminologi og begrebsdefinitioner er på den måde tæt forbundet

derfor foreslår jeg at det udvalg under dansk sprognævn som inden for det kommende års tid skal udrede perspektiver og udfordringer for den danske sprogteknologi også får til opgave at afklare behovet og perspektiverne for en eventuel sprogtermbank

og det vil efter min opfattelse være naturligt at sprogteknologiområdet indgår i den kontekst jeg vil derfor foreslå

sprognævn får til opgave at indarbejde relevante spørgsmål om en eventuel sprogtermbank i kommissoriet for det sprogteknologiske udvalg det vil herefter

se på forslaget om at oprette en sprogtermbank i et samlet perspektiv og på et mere oplyst grundlag tak for ordet

tak til ministeren for

imødekommelse af beslutningsforslaget selv om vi jo selvfølgelig havde håbet på at regeringen

ændre loven og oprette sprogtermbanker og derfor havde jeg egentlig også forventet at regeringen ville bakke det op ministeren siger så at det ikke kan ske i denne form

sprognævnet i form af et udvidet kommissorium at gøre det men kræver det ikke i sidste ende

vi bliver nødt til at få det belyst altså én mulighed er selvfølgelig at lave en sprogtermbank men der kunne være andre muligheder for det væsentlige er jo

at få løst opgaven og det vil jeg gerne have belyst

at vi kan tage stilling til hvilken form

skal have hvilket organisatorisk ophæng

den måde som det er formuleret på i beslutningsforslaget man vil have mere at vide og man vil have sprognævnet til

og når det så

vil regeringen så sige ja til en sprogtermbank er det skal forstå det

hører måske det som fredagsører

jeg er enig i at det er en væsentlig opgave at vi får kigget på de her ting men om det skal være

eller om vi skal gøre det på en anden måde

for et beslutningsgrundlag som vil være rimeligt at træffe beslutningen ud

så jeg har i dag ikke givet tilsagn om andet end at

er enig i at opgaven er væsentlig og punkt to at vi skal have nogen til at beskrive hvilke muligheder og udfordringer der måtte være

tak til herre daniel toft jakobsen

ministeren ville jo bede sprognævnet om at beskrive det nærmere

oprette sådan en sprogtermbank hvis det nu viser sig

at at sprognævnet med alle deres dygtige fagfolk

beskrive det på en måde så socialdemokraterne kan stå inde for det hvis det er forudsætningen vil socialdemokraterne så sige ja til at vi opretter en sprogtermbank på linje med de øvrige nordiske lande

stilling rent principielt til at ville oprette en sprogtermbank og den

er godt nok socialdemokraterne siger

når sprognævnet har kigget på det

på linje med de øvrige nordiske lande

og vi byder velkommen til fru britt bager fra venstre danmarks

i tres om etablering af en sprogtermbank med dansk folkepartis beslutningsforslag pålægges regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag om oprettelse af en sprogtermbank forslaget kommer i forlængelse af en længerevarende debat om hvordan vi bedst muligt værner om danske termer og definitioner

en meget vigtig debat i en tid hvor sprogteknologien krydser landegrænser og digitaliseringen går stærkt samtidig er vores sprog af afgørende betydning for vores kulturelle fællesskab vores danske dna og vores historie og der er ingen tvivl om at vi skal værne bedst muligt om vores modersmål

sprogteknologien fylder allerede meget og eksisterer i dag i både undervisning og oversættelse som hjælpemiddel hjælpemiddel til læsning og meget mere det er et område i rivende udvikling og det er derfor også væsentligt at vi forholder os til om vi skal have en dansk sprogtermbank

derfor vil jeg gerne sige tak til dansk folkeparti for at

forslag i venstre støtter vi naturligvis op om at vi værner bedst muligt om vores danske sprog og derfor støtter vi også op om intentionen i det her forslag men på linje med ministeren mener vi at der er behov for at afklare behovet for en sprogtermbank nærmere inden vi lægger os fast på en mulig lovændring på det her område det er samtidig væsentligt at vi finder ud af om sprogtermbanken skal løftes af et sprogcenter af en afdeling for sprogteknologi af dansk sprognævn eller af noget helt fjerde

venstre hilser derfor ministerens forslag om at afdække behovet for en mulig sprogtermbank velkommen vi støtter op om at en undersøgelse af behovet indarbejdes i kommissoriet for det sprogteknologiske udvalg jeg vil på den baggrund gerne understrege at vi i venstre ikke støtter op om dansk folkepartis forslag men vi støtter op om at afsøge mulighederne for en sprogtermbank

ærede medlem herre alex ahrendtsen

tak til den ærede formand jeg skal lige forstå det rigtigt

og det er lidt i forlængelse af

kan ikke stå inde for beslutningsforslaget fordi der ikke er et beslutningsgrundlag at træffe

altså den principielle idé om at have en sprogtermbank sådan som øvrige nordiske lande har fundet det nødvendigt af hensyn til bevarelsen af deres sprog er venstre principielt enig i at der skal være en sprogtermbank på sigt og så må vi lige finde ud af hvordan det skal gøres og

så fagfolk der skal finde finde ud af det men er venstre principielt enig i at vi skal have

det simpelt hen er nødvendigt

fuldstændig af hvad det arbejde der skal pågå kommer frem til

komme lidt nærmere ind på er det pengene er det hvor det skal være er det andre ting rent principielt kan man godt forholde sig til ideen om en sprogtermbank

er det beslutningen afhænger af hvad er det holdningen afhænger af jeg er ikke helt med

jeg kom ganske klart ind på det i min tale

kan sagtens købe ind på ideen om en sprogtermbank men lige nu skal vi først have udvalgets arbejde

anbefaler skal det være en separat sprogtermbank kan man lave det her arbejde på sprogcenteret vi går ikke ind for dobbeltarbejde og vi går ikke ind for bureaukrati vi ønsker at værne om det danske sprog vi ønsker at styrke den her indsats men vi skal saftsuseme også bakke op om at det her arbejde ikke pågår to steder på samme tid

tak til fru britt bager og velkommen til herre søren

her på slottet følger vi protokollen

men at de anmelder den bog

sprogtermbank der er den største trussel mod dansk sprog det er det selvfølgelig ikke

mod det danske sprog virkelig store trusler især i den her tid og det er trusler der kommer fra store internationale mediegiganter og sociale medier som

og bliver brugt mindre mindre og

er jo selvfølgelig at sørge for

som vi blandt andet kan præge derfor er det jo også fuldstændig vanvittigt hvis

på udenlandske hænder hvor vi ikke kan garantere hvor stor en del af fladen der bliver brugt til udenlandske serier eller hvad ved jeg

skære markant på danmarks radio

og der får vi jo så at se i det kommende medieforlig hvem det i virkeligheden er der forsvarer det danske sprog og

oprette en sprogtermbank vores

så har vi alligevel

noget der skal ændres men vi har noget vi synes

vi skal have afklaret om det at etablere en egentlig bank

den bedste måde vi skal have indhentet det kunne vi muligvis selv have gjort det har vi så ikke gjort men det kan vi gøre i forbindelse

påpeges i forslaget at de har gjort det hvilke erfaringer har de med det hvad kan vi lære af dem måske kan vi endda få en

kan fortælle om erfaringerne så vi kan lære af deres gode ting og måske også undgå deres

ikke ligesom tager et sted her og et sted der

samlet sprogpolitik så er

en ting der skal ændres

med at pengene til det her skal tages fra de eksisterende midler det er ikke en måde vi normalt finansierer på i enhedslisten det vil jeg godt sige altså i enhedslisten som jo er et meget meget økonomisk ansvarligt parti

altid meget præcist rede for hvor vi synes pengene skal tages

jo heldigvis nok at tage af fordi det danske samfund er så skævt

der masser af penge i toppen af det danske samfund der kan bruges til at omfordele

har vi som regel ikke de store problemer med at finansiere vores forslag heller ikke når det gælder skattelettelser til de dårligst stillede hvor vi altid er klar til det men

henvise til de eksisterende midler uden præcis at vide hvad det går ud over synes vi ikke er en god idé så det skal vi

have ændret men det tror jeg også vi kan få men med de bemærkninger

vi går positivt ind i udvalgsbehandlingen

positiv konklusion her i salen så skal jeg hilse fra alternativet og sige at

i denne sag ikke er lige så positive som enhedslisten alternativet er imod dette

i europaudvalget som jo mødes hver fredag derfor er der nogle af os der har problemer med at være begge steder vi har lavet en arbejdsdeling og jeg har

truslerne fra de store mediegiganter i danmark og det er jo blandt andet baggrunden for at vi skal have en sprogtermbank så vi kan sikre os at vi selvfølgelig har et fagsprog

side bevarer danske begreber der svarer til fagsprogene så vi kan forstå og tale med hinanden

vi ikke have ord for alt det der sker på det

en lang række andre områder så jeg deler fuldstændig

nemlig at enhedslisten synes der mangler

ad flere omgange stillet forslag om en dansk sproglov og en samlet dansk sprogpolitik betyder det at enhedslisten faktisk bakker op om om det

i forhold til det andet spørgsmål synes jeg det er vigtigt at holde fast i at en ting

hvad der er af danske ord mens en anden ting er hvad der er af danske ord der bliver anvendt

andet amerikansk firma

kan vi jo risikere at en stadig større del af fladen opfyldes af amerikanske serier og hvad ved jeg som gør at det

et andet end det danske så er det måske ikke sikkert at man laver badehotellet eller hvad ved jeg

ikke noget vi kan bestemme når man først har afgivet muligheden for

det på nogen måde hvad betyder det det betyder jo at det sprog der anvendes

i den alder hvor de har leget med computere ved

det sprog kommer til at påvirke folk så kan vi godt

formanden banker i bordet og jeg

rose for at enhedslisten i dag i salen i forbindelse med dette forslag er kulturelt og sprogligt ansvarlig jeg synes ikke helt regeringen er det

det danske sprog men en stor ros til enhedslisten for at være kulturelt og sprogligt ansvarlige i forbindelse med dette

altså vi tager imod ros fra hvem som helst

vi håber så også at det bliver omsat i konkrete initiativer når vi skal til at forhandle medieforlig

at den klare sprogpolitik og fokus på det danske sprog også slår igennem dér

og velkommen til herre leif mikkelsen

undskyld sådan bryder ind i roseklubben

sige og kvittere for at herre alex ahrendtsen

fingeren meget præcist ned på et vigtigt debatområde

er tilfældet her

gav støtte til forslaget efter at vi har hørt kulturministeren

overraske allermest her hvis jeg erklærede mig uenig med ministeren i det her spørgsmål så det er jeg ikke men det vil sige at

og der er givet tilsagn om at der bliver

tidspunkt hvor vi kan få afklaret om det lige præcis er en sprogtermbank eller en anden måde hvor vi kan værne om eller sikre fremtiden i den der

søren søndergaard påpeger så der er god grund til at debattere det her spørgsmål og og selv om der sker det samme her som

med beslutningsforslag fra oppositionen altså

side der er værd at diskutere så al mulig tak for det

det er længe siden jeg har hørt en så elegant afvisning der faktisk lyder som en tilslutning og det synes jeg egentlig jeg

og jeg ved jo godt hvordan tingene er det mit spørgsmål så skal gå på nu hvor ordføreren jo har afvist det men talt varmt for at der skal ske noget og støtter regeringen i at vi kigger nærmere på området

talte om nemlig en samlet sprogpolitik støtter liberal alliance ideen om at vi får en samlet dansk sproglov og dermed også en samlet dansk sprogpolitik hvor blandt andet sprogtermbanken kan indgå som

der falder her i dag også fra regeringens side

ikke at tiden er til at afvise noget som helst i den sammenhæng når tingene bliver belyst og igangsat og vi har

skal gøre noget helt andet og at det skal være bredere og derfor vil jeg bestemt

synes det bliver bedre og bedre det tegner da godt ministeren var noget mere venligt afvisende end ordføreren for liberal alliance så jeg tror da vi kan få et glimrende samarbejde så vi kan presse ministeren endnu længere end hun måske havde tænkt

mikkelsen og velkommen til fru zenia stampe radikale venstre

vil lægge mig i slipstrømmen af ministeren som jeg synes sagde det meget godt nemlig lad os undersøge behovet og hvad der er en fornuftig

en sprogtermbank hvor hverdagsrelaterede ord og fagudtryk på såvel

i en sprogtermbank

ord eller hvad som ikke er dækket i dag af de eksisterende ordbøger jeg synes jo at vi har den fordel at

er blevet så tilgængelige det er da tit jeg lige slår et ord op på nettet og så kommer der jo både nudansk ordbog og alle de andre ordbøger i samme relation

når det findes i de andre nordiske lande og når dansk sprognævn også har været positiv så så jeg vil bare bakke fuldstændig op om ministerens tilgang nemlig at

de har adgang til kan gå mere i dybden med det her så vil vi bestemt ikke være afvisende men på det foreliggende grundlag kan vi ikke stemme for

sikre på hvad det dækker over

hvert fald jamen hvor stor en bevilling er der så brug for

diskuteres i relation til hvad vi ellers bruger på kulturområdet og hvad der kunne

på dagsordenen det lyder som om det er noget der kunne være behov for men vi ser så frem til

tak for det det er jo egentlig meget befriende at en ordfører

er lidt i tvivl om hvad det egentlig handler om jeg skal forsøge at forklare det altså et ord som cancer findes på dansk som kræft

og dermed er der altså et hverdagsord som man kan bruge og det er

fagudtryk og andre udtryk ind i det danske sprog med en hastighed der gør at vi simpelt hen ikke når at få danske

oftest ikke længere skriver specialer på dansk men

derfor har man ikke noget dansk fagudtryk

ikke længere

vil man kunne sikre at

de områder hvor det videnskabelige sprog skyller ind over

at man så skal finde et dansk ord for

godt være at man vælger at overtage det engelske eller det

ord men så skal man være helt præcis i sin definition af

kort sagt det det går ud på der er også mere men det kan vi ikke klare på under en minut

finde et andet udtryk end domæne

at det er et gammelt fremmedord det

anden sprogpolitik hvor vi lidt mere

diskussion men det var meget interessant lige at høre at det

bag det her forslag som jeg til dels også er enig i men måske godt blive lidt mere tydeligt at det er den intention det handler ikke bare om at kortlægge sproget

opfinde nye danske udtryk der kan spejle den udvikling

det er fuldstændig rigtigt at den underliggende hensigt er at få en samlet sprogpolitik en samlet dansk sproglov

om det i to tusind og seks og i to tusind og tolv

tænkte vi hvorfor ikke tage de enkelte elementer og lægge dem ud og så få en diskussion om hvert enkelt element i stedet for at det samlet bliver afvist det kunne jo være at noget af det

i salen så det er fuldstændig rigtigt vi ønsker en samlet sprogpolitik vi ønsker en samlet dansk

er da glad for at høre at det radikale venstre også er interesseret i det og på en måde bakker det op

men det er jo et følsomt emne at det er det egentlig ikke i den forstand at jeg tror at sådan set de fleste danskere kan bakke op om

de fleste holder af deres modersmål og ønsker at

beskytte det men der ligger jo også en enorm autoritet i sådan

hvis det egentlig handler om at alt der kommer udefra

skal den her bank og dem der administrerer den så oversætte til de hverdagsudtryk som vi

her på landets fornemste talerstol

som jeg synes bliver rigtig relevante for et ministerium

man giver nogle mennesker for det handler om udviklingen af

tak til fru zenia stampe der er ikke flere korte

den næste ordfører er herre rasmus jarlov

dansk folkeparti jeg har meget stor sympati for det jeg er selv meget konservativ når det kommer til sprogbrug og

meget imod fornyelse af vores sprog i form af

der sniger sig ind i sproget

den eneste der stadig væk kalder det for handelshøjskolen i københavn i stedet for cbs jeg er modstander af at man ændrede stavemåden på aarhus for

dagsorden som jo betyder fuldstændig

meget stor sympati for sigtet med

brugt en masse fremmedord som er unødvendige der er ingen grund til at bruge fremmede udtryk når vi har udtryk på dansk som dækker præcis det samme

udtryk for en intellektuel og sproglig

man ikke mestrer sit eget modersmål godt nok

udtryk for at man vil arbejde videre med

det bliver så den linje vi kommer til at støtte men jeg savner måske også lidt

der konkret skulle være en stor efterspørgsel

institutionerne efter sådan en sprogtermbank hvis det skal fungere skal

noget som de også har et ønske om

vil gerne arbejde videre i den retning uden at vi dog kommer til at

tak for den meget venlige afvisning der lød som en tilslutning men det betyder jo så at de konservative kan tage liberal alliance i hånden og for så vidt også venstre når ministeren skal sætte noget i værk er jo altid godt

opklaringen af hvad det også kan bruges til for eksempel at udvikle videns og sprogteknologiske værktøjer hvilket kan være til gavn for både private og offentlige virksomheder og herunder også de store multinationale virksomheder som jo ofte bruger sproget men hvis de ikke har præcise definitioner og hvis de ikke har

så derfor kan vi jo bruge det her værktøj til at påvirke dagsordenen for de store virksomheder

være udmærket at få sat en dagsorden på det område der er meget også inden for forretningsverdenen måske især fordi de opererer meget med udenlandske partnere

en tendens til at der sniger sig en masse engelske udtryk ind i

det skader ikke noget at forsøge at få sat en dagsorden om at værne om det sprog

ordføreren sagde meget klart i sin tale at han støtter det sprogpolitiske arbejde herre søren søndergaard nævnte at vi faktisk mangler en samlet sprogpolitik en dansk sproglov og jeg vil gerne stille det samme spørgsmål til herre rasmus jarlov nemlig om de konservative også synes at vi burde arbejde hen imod at få en samlet sprogpolitik

tror jeg vi har et behov for at få det

støtte ideen om en en sprogtermbank men vi er glade for at vi kan arbejde videre med henblik på at få

siger jeg velkommen til ordføreren for forslagsstillerne herre alex ahrendtsen dansk folkeparti

som det oftest gør når man er inde på

med en del pæne ord men men under forhandlingerne og i forbindelse med ordførertalerne

blev det faktisk varmere

tilslutning til forslaget men selvfølgelig med ændringer og jeg har hørt hvad der blev sagt

meget fine og elegante afvisning

delvise tilslutning så det blev faktisk egentlig ganske

jeg håber også at ministeren har hørt hvilken interesse der er blandt ordførerne for at gøre noget herunder at vi

når fagfolkene har talt det er jo et stærkt ønske fra

med dansk sprognævn især efter jeg overtog stafetten fra søren krarup som jo fremsatte første beslutningsforslag om en dansk

i to tusind og tolv

jeg synes det var lidt skuffende at socialdemokraterne trådte vande man fristes næsten til at sige som sædvanlig for

gjorde man så også under beslutningsforslaget om det

vi bør selvfølgelig nedsætte et sprogteknologisk udvalg herefter vendte socialdemokraterne på en tallerken og nu syntes de pludselig også

det var en god idé jeg kan selvfølgelig håbe på

når sprognævnet og kommissoriet og ministeren er blevet færdige og

holder op med at træde vande

syv og fyrre mandater og

socialdemokraterne må godt blive lidt modigere

en gang rose enhedslistens ordfører herre søren søndergaard for den fine tale og for analysen om truslerne mod det danske sprog

fra de store multinationale selskaber men jeg tror faktisk de er interesseret i at få hjælp og det er derfor at nedsættelsen af det sprogteknologiske udvalg

at oprettelsen af en sprogtermbank ville hjælpe dem i deres arbejde

afhængige af forbrugere også danske forbrugere og hvis vi giver dem muligheder for

de også tage dem i anvendelse

også gerne takke

forsigtige tilsagn om at det kunne være godt med en samlet dansk sprogpolitik og eventuelt en dansk sproglov det er et lille gennembrud i forhold til

var da enhedslisten sagde at alternativet var

sprogtermbanken jeg husker at for nogle uger siden havde et beslutningsforslag fra dansk folkeparti om

sprogcentre på universiteterne hvor alternativet selv talte om at det kunne være nyttigt at have en sprogtermbank nu

hvad der foregår i dette parti men det skal

dræbe budbringeren samlet set er det selvfølgelig skuffende at ministeren ikke

og jeg glæder mig selvfølgelig til at se formuleringerne fra kommissoriet og også det arbejde som sprognævnet

skal i gang med i forbindelse med sprogtermbanken og så håber jeg selvfølgelig på at vi kan finde et flertal for

en grund til at andre lande i norden har fundet det nødvendigt det er jo ikke noget man gør

man mener det er vigtigt

hædre hc ørsted han er jo årsagen til at vi har tusind danske navne på videnskabelige fagudtryk vi siger ikke oxygen i danmark vi siger ilt

blandt andet hc ørsted han var den første levende sprogtermbank

der var noget der hed sprogtermbank lad os tage ved lære af de gamle og så kigge frem i tiden det er altid godt tak for indsatsen tak for de gode taler og delvist positive tilsagn fra enkelte ordførere

ikke kan redegøre for hvorfor alternativet er imod forslaget i sin nuværende udformning det kan jo være nogle detaljer eller det kan være nogle store ting det må alternativet selvfølgelig redegøre for i forbindelse med udvalgsbehandlingen

en af grundene til at vi synes at det vil være en rigtig god idé at få

vist sig nogle uenigheder altså for eksempel var det klart i forhold til det forslag som som dansk folkeparti

vil vi meget gerne samarbejde med dansk folkeparti om at få fremmet jeg har så bare et spørgsmål nemlig

en vurdering af hvad det her vil koste det står ikke i forslaget men er der en vurdering eller er det noget vi skal

meget an på hvor omfangsrig sprogtermbanken skal være

vi med vilje ikke har

hvad det konkret vil koste og der håber jeg selvfølgelig på

at sprognævnet vender tilbage med et overslag over vil koste altså det jeg har hørt er cirka tre million

sådan set et spørgsmål af nysgerrighed for jeg er selv lidt uafklaret om hvor jeg står men men hvis en af hovedintentionerne med den her sprogtermbank er at lave danske udtryk for de fremmede udtryk der kommer ind over grænsen

jo godt nok har en autoritet der hedder dansk sprognævn

tidspunkt samler op og siger nu bliver det her brugt af så mange mennesker på den her måde og så må vi anerkende det og det her

godt tænke mig at høre en refleksion omkring det

spørgsmål det afgørende er jo at gribe ind før det bliver til det talte sprog hvis sproget først er blevet en del af det talte sprog

jo svært at ændre men før det kommer ud

jo meget godt at fagfolk har kigget på det og eventuelt finder et tilsvarende udtryk på dansk som almindelige mennesker

kulturudvalget og måske indkalde til en høring hvis sigte skal være

udarbejdelse af en dansk sprogpolitik og dansk sproglov jeg hørte jo også radikale venstre vise interesse for det så der kunne vi jo blive klogere på alt det her jeg fornemmer jo nysgerrighed

vi havde indført en procedure hvor man ikke behøvede at spørge igen men

det vil vi rigtig gerne være med til det synes vi er en spændende diskussion

herre alex ahrendtsen for dagens indsats der er ikke flere der har ønsket ordet og derfor er forhandlingen sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til kulturudvalget hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter jeg dette som vedtaget det er

ordet er kulturministeren

har til formål at styrke kunstuddannelserne i den statslige medfinansiering af kunstakademierne i aarhus og i odense

på en måde så en andel på i alt fire million kroner af den statslige driftsbevilling til det kongelige danske kunstakademis billedskoler

og skal ske med virkning fra første januar to tusind og nitten

indledningsvis slå fast at jeg fuldt og helt deler forslagsstillernes ønske og intentioner om at styrke de kunstneriske uddannelser i hele landet

skal udarbejde deres bud på konkrete tiltag samarbejdsmuligheder og fælles løsninger på de problemer der er formålet er jo at styrke den kunstneriske uddannelsessektor det er en ambition som jeg synes det er helt nødvendigt at have både de statslige uddannelsesinstitutioner og

jo i aarhus og i odense

her i københavn er en statslig uddannelsesinstitution

forbindelse tilkendegivet en interesse i at samarbejde

det gælder altså også kunstakademiets billedskoler og de to selvejende kunstakademier i aarhus og i odense i den proces

kan sikre et samarbejde en bedre videndeling og investeringer i uddannelsernes videngrundlag deres samarbejde om håndtering af administrative opgaver

tiltag som skal forbedre de kunstneriske dimittenders muligheder for beskæftigelse og for at skabe

af den proces som altså er i gang lige nu hvor rektorerne

imens arbejdet pågår

gerne afvente resultaterne af det arbejde som foreligger i løbet af foråret inden jeg tager stilling til eventuelle konkrete tiltag på uddannelsesområdet

jeg kan derfor meddele at regeringen ikke kan støtte op om beslutningsforslaget

ministeren regeringen bruger jo mange ressourcer på at flytte

ud i landet men så snart det kommer til kunst og kulturområdet så er det som om man bliver håndsky for eksempel vores forslag om at nedlægge statens kunstfond og lave regionale kunstfonde har ministeren ikke syntes var

en god idé og nu synes man heller ikke

er en god idé at styrke kunstakademierne i odense og aarhus

over for kulturens område når det kommer til udflytning af statslige arbejdspladser og statslige midler

i hvordan man skal prioritere og på hvilke tidspunkter

forberedende arbejde med henblik på nogle generelle tiltag generelle forbedringer

det vil være en form for disrespekt midt i den proces at gribe ind og sige at nu flytter vi altså nogle midler et sted fra

så er man også ønsker at gå videre med som indebærer nogle andre politiske prioriteringer så det er egentlig et udtryk for respekt for arbejdsprocessen som er i gang

generelle tilgang jeg har til det den kan man selvfølgelig være uenig

selv om man gennemførte beslutningsforslaget som det ligger her og flyttede fire million

så er jeg ikke helt sikker på at det kan løse de udfordringer der er så jeg vil gerne have lov til at se på tingene i et samlet hele

og i første omgang få afsluttet det arbejde som allerede er i gang så det er

hvis jeg forstår ministeren rigtigt

færdig så kunne man sagtens

sig at der blev flyttet midler ud til de her kunstinstitutioner i aarhus og odense og endda flere midler hvis det skulle vise sig at være nødvendigt for at

kvalitet som ministeren ønsker er det sådan jeg skal forstå det

lige sparker det til hjørne men overordnet er

det jeg er optaget af er at øge kvaliteten og det gælder sådan set både i københavn i aarhus og i odense eller i det hele taget der hvor man vælger at have kunstneriske uddannelsesinstitutioner strukturen på det kan man selvfølgelig også til enhver tid diskutere jeg er ikke sikker på at det er en god idé hvis man også vil løfte kvaliteten på

kunstuddannelser man har her i københavn

at flytte ressourcer herfra og andre steder hen

at det viser sig at være en god idé jeg vil ikke udelukke noget på forhånd men jeg vil bare sige at jeg

er fuldt finansieret fra statens side og det er

en anden organisationsform der er på uddannelserne i aarhus og i odense fordi det er selvejende institutioner og dermed er der også kommunal medfinansiering det betyder jo ikke at staten ikke kan medfinansiere i odense og i aarhus og gør vi allerede nu

hvilke konsekvenser det vil få for de uddannelser som ligger her i københavn så det er er sådan set det der er baggrunden for det jeg vil ikke udelukke noget jeg vil heller ikke tilslutte mig noget på nuværende tidspunkt

en relevant diskussion men lad os nu lige afvente det arbejde som pågår for øjeblikket

så siger vi tusind tak til ministeren for dagens indsats og går over til

herre daniel toft jakobsen fra socialdemokratiet

ordføreren siger at målet er godt men midlet er knap så godt

spørgsmål hvilke midler vil socialdemokraterne så bringe i anvendelse

styrke de kunstneriske uddannelser i aarhus og odense når man ikke vil tage dem fra københavn hvordan vil man sikre at de bliver styrket også finansielt

alle det kommer til gavn taler vi om de her to kunstneriske uddannelser i aarhus og odense hvordan vil socialdemokraterne så styrke dem når det ikke skal gøres sådan som vi har

hvad er midlet til at styrke dem finansielt hvordan vil man gøre det

fyrre sekunder men vi siger tak til herre daniel toft jakobsen og går videre i ordførerrækken til fru britt bager venstre

tak for det beslutningsforslaget b halvfjerds lægger op til en større statslig medfinansiering af kunstakademierne i aarhus og odense ved en omprioritering af den statslige støtte til det kongelige danske kunstakademi som ligger i københavn forslaget kommer i forlængelse af en debat om den generelle bevillingsfordeling mellem kunstskolerne i danmark og i forlængelse af efterårets debat om fusion af de kunstneriske uddannelser det kongelige danske kunstakademi har som statslig institution en række opgaver inden for formidling kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning det jyske kunstakademi og det fynske kunstakademi er selvejende institutioner og overvejende kommunalt støttede det betyder bla

at de to kunstakademier ikke er forpligtet til at leve op til de aftaler og krav der følger med når man er en statsejet institution derfor følger der også en anden pose penge med fra staten til de selvejende institutioner jeg deler faktisk fuldt ud forslagsstillernes ønske om at styrke de kunstneriske uddannelser i hele landet men af respekt for det arbejde som kulturministeren igangsatte i efteråret to tusind og sytten kan vi ikke støtte op om det her forslag i hvert fald ikke nu der pågår nemlig et arbejde hvor de kunstneriske uddannelser udarbejder deres

hvordan vi kan styrke uddannelserne det skal de have arbejdsro til at færdiggøre og jeg ser frem til at se resultatet af det arbejde og vil derefter

beslutningen om hvordan venstre stiller sig

tak ordføreren er jo så vidt jeg husker valgt i aarhusområdet jeg går ud fra at det lokalt valgte folketingsmedlem også har haft en samtale med

jeg kan forstå at fru britt bager er enig i hensigten men vil afvente resultatet af det arbejde som ministeren har sat i gang når det så er overstået

er ordføreren så villig til at finde nogle penge til at styrke de kunstneriske uddannelser i blandt andet aarhus så de bliver bedre for pengene er jo ret afgørende for

kvaliteten af en uddannelse

nogle penge eventuelt i akademiet i københavn

ikke kun dreje sig om aarhus fordi jeg er valgt i aarhus jeg repræsenterer venstre i dag og derfor bekymrer jeg mig lige så meget om den institution der ligger i odense som om den der ligger i aarhus lige såvel som jeg ved at herre alex ahrendtsen der er valgt i odense bekymrer sig lige så meget om den i aarhus som om den i odense nu skal vi lige hæve os en lille smule op over den der

lokale sognepolitik men ja for mig er det afgørende

vi styrker det kunstneriske miljø og vi skal have vished

flytter penge ud fra københavn til de

så rent faktisk styrker kvaliteten

vi må også forholde os til at det her er et lille miljø og derfor er det nogle gange at det giver bedre mening at centrere det end at sprede det ud

det var dog noget af en udmelding at man vil til at centralisere på andre områder vil

uden at have en forudgående analyse

siger ordføreren søreme at det kan være lige så godt at centralisere de her kunstneriske uddannelser hvordan i

udflytning af arbejdspladser når det handler om kultur og kunst

bliver vi nødt til at sikre at vi ikke spreder det her ud i et for tyndt lag der er allerede en institution

den er velfungerende der er en i aarhus den er velfungerende det er muligt at det giver mening at flytte fra københavn ud til de konkrete institutioner det vil jeg ikke afvise men jeg vil afvente det arbejde der pågår i øjeblikket og hvis det viser sig at vi spreder for tyndt

mister noget kvalitet så vil jeg også have lov til at være varsom med at gøre det selv om det ville betyde at der ikke blev flyttet noget til mit eget område og selv om det ville betyde

til herre alex ahrendtsens eget område

meget positiv over for det sidste forslag som dansk folkeparti

være her altså det er muligt at der ligger

bag forslaget men så synes jeg bare ikke at det fremgår af bemærkningerne for nu at sige det

i al sin enkelhed ud på at overflytte fire million kroner af statens bevilling til kunstakademiet i københavn til det fynske og jyske kunstakademi som har en anden status

enkelt og fra enhedslistens

uddannelsesinstitutioner i hele landet og vi ser med undren på den politik der har været gennemført i mange år hvor man for eksempel har nedlagt lærerseminarier og så videre

en samlet nedskæring på det kunstneriske

med negative konsekvenser for hele landet det bliver vi jo nødt til at kigge på

jo også tage hvad ved jeg halvtredstusind

det må man jo have en vurdering af før man træffer den her beslutning

trumfe herre alex ahrendtsen og dansk folkeparti og sige otte

altså jeg synes alt for ofte at sønderjylland for slet ikke at snakke om sydhavsøerne

taget med det bliver meget ofte odense og aarhus når vi snakker om at flytte ting ud så hvorfor ikke dem

at de er der men de fremgår ikke af bemærkningerne de mangler simpelt hen derfor virker forslaget en lille smule som et symbolforslag altså at man viser sin gode vilje til at ville flytte noget ud

det uden at argumentationen er klar

det er ikke et princip vi snakker om her men på det foreliggende grundlag kan vi altså ikke

jo altid en fornøjelse at diskutere kultur og kunstpolitik med herre søren søndergaard

forstå det sådan at hvis dansk folkeparti bliver bedre til at argumentere for hvorfor vi synes man skal tage nogle af

vi laver jo ikke kunstneriske uddannelser af hensyn til egnsudviklingsstøtte vi laver kunstuddannelser af hensyn til det kunstneriske

det er jo et klart svar kunstakademiet i københavn får i dag otte og fyrre million kroner det er femten gange mere end aarhus det er femten gange mere end odense det siger sig selv at når man har så mange

man hyre bedre lærere man kan tiltrække bedre kunstnere man kan investere mere i uddannelserne så hensigten er den enkle

i aarhus og odense ved at give dem nogle flere penge så der bliver en bedre balance mellem aarhus og odense på den ene side og

den anden side

fald hensigten jeg ved ikke om det er nok til at overbevise ordføreren

så ville det være endnu bedre

at det må sammenkædes med hvilke forpligtelser man har

der er en masse ting der skal tænkes ind

den der kommunalreform der blev gennemført fordi det betød en centralisering men når folk

vi går videre til herre leif mikkelsen liberal alliance

hvis man ser på tabellen som er i bemærkningerne her

god grund til at overveje om det har den rigtige fordeling

som måske også bare er historisk bestemt eller kommet ud af

at der var et kunstakademi og så har man

og det er selvfølgelig en statsinstitution at københavn åbenbart ikke har samme interesse i at støtte et kunstakademi for det kunne jo sådan set hurtigt afbalancere

man gerne vil bidrage til måske at fastholde nogle institutioner kunne man da godt

vise dem den tabel her som så kunne rette op på noget af skævheden som er rigtigt

er faktisk enig i at det med at tænke hele landet med det er

sige kommer ind fra siden og pålægger regeringen at gøre noget der ikke er i sync med det man har forberedt derfor kan vi

støtte det forslag som det ligger

den skævdeling her vil påkalde sig opmærksomhed også når ministeren får de resultater

så må man i det lys se på om der eventuelt kan ændres

helt læne mig op ad at regeringen er i gang med noget og derfor afvises forslaget

det er velkendt og nu

så snart der foreslås flygtning af noget

sådan er det åbenbart også med penge så den

ikke altid der kommer mange luftige bemærkninger frem

tak jeg skal bare lige forstå det rigtigt når arbejdet

er man egentlig ret positive over for at skabe en anden og bedre fordeling så der er en balance mellem hovedstaden og

de kunstneriske uddannelser er det rigtigt forstået

at en omfordeling der kunne styrke de

den her er så skæv som den ser ud til

at vurdere der er sikkert store forskelle er

så store at det også passer til de talt her ja så skal der ikke flyttes noget derfor er det jo ikke et tilsagn om at så gør vi noget

så vi siger tak til herre mikkelsen og går videre til herre rasmus nordqvist alternativet

var her i forrige uge på besøg på akademiet

for høre mere om hvordan de arbejder med de studerende hvordan de samarbejder med andre

et fantastisk stykke arbejde og de er godt nok presset økonomisk derfor

umiddelbart når man læser forslaget

større statslig medfinansiering af akademikerne i aarhus og odense men det man bare

vi får jo ikke bedre kunstuddannelser

en uddannelsesinstitution som i forvejen er presset

hen den helt helt forkerte måde at gribe det her an på i stedet for burde dansk folkeparti

ind og sige hvordan kan vi styrke de kunstfaglige uddannelser i danmark

vil i stedet for svække uddannelsen i københavn det mener vi er den helt forkerte vej

det er forskellige institutioner som arbejder på forskellige måder og

har forskellige roller det gør ikke

er behov for en større finansiering af uddannelserne i aarhus og odense men men

sidestille de tre

ikke have tre identiske kunstuddannelser

i de forskellige byer så vi støtter ikke det her beslutningsforslag

kan man jo se at i odense betaler kommunen cirka halvdelen og staten den anden halvdel og i aarhus er det staten der betaler en tredjedel og kommunen betaler to tredjedele så går til københavn

det nul nul komma nul komma nul alt bliver betalt af staten hvis det er vi vælger at tage fire million

det vil så svare til at kommunen bidrager ti procent og ikke en tredjedel eller halvdelen er det egentlig

hvis man tager den logik som herre alex ahrendtsen kommer med hvem siger så

den forkerte vej vi bliver jo nødt til fra statslig side at sige hvad vi vil støtte hvad vi vil have af uddannelser og så må man gå ind og finde finansiering til det

så tager vi fire million kroner der og så giver de dem nok

fjerner en del af deres støtte

jeg synes simpelt hen at er den helt helt forkerte

den helt helt forkerte tilgang til til opgaven som som dansk folkeparti kommer med

at styrke uddannelserne i aarhus og odense når man ikke

vil finde dem på kunstakademiet i

til finanslov hvori vi styrker kulturen med en milliard kr så der netop er penge til de her ting vi har netop fuldt finansieret hvordan vi gør det og hvordan vi skaber nye midler til kulturen og ikke hele tiden tror at vi får mere kultur ved at skære nogle steder

tak til herre rasmus nordqvist vi går videre til fru zenia stampe radikale venstre

den overordnede organisering og også finansiering af de kunstneriske

hermed også balancen mellem hovedstad og

det er et arbejde der kalder på en mere grundig analyse end et beslutningsforslag som det her som bare overfører penge fra en institution til to andre som i øvrigt kun har det tilfælles at de har samme genstandsfelt men

forskellige uddannelser med forskellige opgaver jeg synes heller ikke

ministeren er i gang med velkommen og et af de perspektiver vi selv vil have er jo også balancen mellem hovedstad og resten af landet

flere af dem ligger i vores hovedstad det gælder jo for eksempel også det kongelige teater der er nogle institutioner

som ligger i en hovedstad og dermed får noget ekstra det er klart at man skal se det i relation til alle de andre

sådan helt per automatik indstilling om at at alt det

dem der har særlige privilegier i københavn skal pilles fra

som jo ikke kun har været på det her område vi så det også i forbindelse med landsdelsorkestrene som selvfølgelig

hvor man overførte penge fra sjællands symfoniorkester

det synes vi ikke er en helt fair måde at gøre det på

i finansieringen men enig i hensigten hvordan vil de radikale så finansiere en finansiel styrkelse af uddannelserne i aarhus og odense på det kunstneriske område

herre alex ahrendtsen er kommet med et forslag jeg har ikke

jeg hilser ministerens arbejde velkommen det kan jo godt være at der ved en ny struktur eller en ny finansieringsmodel kan skabes en løsning for de to institutioner

fjernes eller flyttes et sted fra og til de institutioner med nogle penge det kan jeg ikke gennemskue

satte sig ned og fandt ud af hvor man ville finde de penge når man har sagt at man gerne styrke de kunstneriske uddannelser i i aarhus og odense vi vi siger at vi kan finde dem i københavn og så kan

det radikale venstre siger

ikke enige i kalder det ikke på at man så anviser pengene et eller andet sted i stedet for bare at vente på regeringen som man jo er

også ud fra at herre alex ahrendtsen bliver mig svar skyldig hvis jeg

hvad vil herre alex ahrendtsen så gøre for at udfylde det hul som

i det kongelige danske kunstakademi jeg går ikke ud fra at herre alex ahrendtsen egentlig har beskæftiget sig med

til til aarhus og odense men hvis man skulle være fair og ordentlig her

skylder mig svar i lige så høj grad som jeg skylder ham svar

der er åbenbart et hul men om det er det ene sted eller

skal vi jo finde en løsning

vi går videre i ordførerrækken til herre rasmus jarlov

de konservative kan ikke støtte beslutningsforslaget vi synes det savner belæg for hvorfor der skal flyttes penge fra københavn til de

en

landsdelene i danmark

landsdele hvis man synes at man har et andet bestemt

lov til det men jeg vil da opfordre til at vi holder os på saglighedens sti når vi foreslår at der skal rykkes rundt mellem landsdele så skal det have noget at gøre med hvad der samlet set er rimeligt mere end at man bare fører en

nogle landsdele i øjeblikket meget på hovedstadens bekostning så vi kan ikke støtte det

belæg kunstakademiet får otte og fyrre

og ingen fra københavns kommune akademiet i odense får en

er der ikke belæg for en lidt bedre fordeling på baggrund af disse tal

ingen der siger at kunstakademierne i odense og

ud i landet er det sådan jeg skal forstå ordførerens svar

der har været en del anklager om at

at det ikke er ordentligt gennemarbejdet og der har været

flere spørgsmål end der har været svar altså sagligheden består i tallene og tallene er jo ret saglige kunstakademiet i københavn modtager over otte og fyrre millioner statslige kroner og det er klart at hvis man tager fire million kroner fra kunstakademiet

så vil det betyde færre optag og det vil også betyde fyringer det er klart det siger sig selv når man mangler fire million kroner vores

et er at københavn jo bruger langt færre kroner per indbygger til kultur

de ligger ret lavt de ligger lige lidt over hedensted det andet argument er jo at odense og aarhus

spæder til i odense

en tredjedel så ved jeg godt at der er forskel på ejerforholdene kunstakademiet er en statslig organisation mens de to andre er

kunstakademierne

i aarhus og odense til statslige og så give dem nogle flere penge så der bliver en bedre balance så at komme og sige at der ikke er belæg for sagligheden som herre rasmus

er egentlig meget tyndt så synes jeg også det er ret tyndt fra de konservatives side at man

i danmark det er også en saglig indvending hvis det ikke er sagligt så underminerer herre rasmus jarlov jo regeringens bestræbelser på at skabe balance i

så synes jeg egentlig også at socialdemokratiet igen svigter

et middel der er intet forslag selv om man forsøgte at få det fra socialdemokratiets ordfører det eneste han kunne komme i tanker om var måske at droppe omprioriteringen men det er jo

kommunen og staten giver til odense

af knap fire million kroner giver altså ikke ret meget det er slet ikke i nærheden af det som vi foreslår som er fire million kroner samlet set

socialdemokrater venstres ordfører er desværre gået enhedslistens

ordfører herre søren søren søndergaard spurgte hvorfor ikke

samlet set er at vi vurderer at københavns kommune umiddelbart godt vil kunne finde fire million kroner til at dække det hul

for kommunen tror jeg nok og vi

til at betale

det lægger lægger forslaget jo så også op til og vi kan heller ikke tvinge aarhus eller odense til at fortsætte med en kommunal medfinansiering af hensyn til det kommunale selvstyre så derfor har vi valgt som vi har valgt alternativet taler om kulturkannibalisme og at vi vil svække københavn men københavn svækker jo sig selv kulturmæssigt i og med at man ikke investerer i kultur fra kommunens side og ordføreren sidder og ryster på hovedet dernede men det er jo rigtigt at tallene viser viser det tag til helsingør hvor

syv hundrede kroner per indbygger mens man i københavn bruger cirka

og halvtreds kroner per indbygger i odense og aarhus er det over tusind

to hundrede kroner per indbygger som man bruger på kultur

odense og aalborg

glimrer simpelt hen og det skyldes jo at staten

så københavn kannibaliserer sig selv

det var lidt slapt af alternativets ordfører herre rasmus nordqvist ikke at svare på hvordan man så vil finansiere en eventuel eventuel styrkelse af kunstakademierne i aarhus og odense herre rasmus

alternativets finanslovsforslag på

baghovedet der bliver man altså nødt til at være lidt mere konkret af respekt

medføre færre optag hvis der er at vi fjerner fire million kroner

viser solidaritet over for resten af landet på kulturens område og ikke bruger folketinget og staten som en sognekasse til at betale for alt det man ikke vil det går altså bare ikke i længden hvis vi vil have balance

ingen grund til at vi skal dræne fyn og jylland for kunstnere så de tager til københavn

i området får en uddannelse i aarhus og odense og bagefter bosætter sig

flyttet til københavn er det altså svært for dem at vende tilbage

vi ved også at stærke kunstakademier

er der altså større chance for at kunstnerne

også på dette område jeg håber jo selvfølgelig

ordførerne når ministeren er færdig med sin analyse vil tilslutte sig en eller anden form for styrkelse af kunstakademierne i aarhus og odense tak for en ellers glimrende debat

er en svækkelse af kunstakademiet i københavn at tage fire million

kommunalpolitisk spørgsmål lige pludselig men det er ikke os der

kommunale finanser

kongelige danske kunstakademi så svækker man det punktum det jeg gerne

betyder det at

folkeparti mener at vi skal

kunstakademiet i odense og i aarhus til statslige institutioner

selvstændige det kunne man også gøre her og så kunne man eventuelt finde pengene i københavn og ja det er en svækkelse

bare det er interessant at snakke med de institutioner vi står og snakker om og som dansk folkeparti nu peger

hele naturen i eksempelvis det jyske kunstakademi i aarhus

det synes jeg da er værd at have med

københavn så kan vi begynde med alle de her kommunale diskussioner men jeg synes bare de er irrelevante i forhold til hvad det er vi vælger at støtte fra statslig side som er det vi

jeg svarede meget direkte på et spørgsmål

man kunne gøre dem statslige jo det kan man godt hvis man vil det var ordføreren selv der bragte det på bane og så er det jo ikke irrelevant

inddrage det kommunale når aarhus og odense bidrager væsentligt til at drive deres kunstakademier mens københavn heller ikke her spæder til

problemet er at man jo ikke kan tage den her diskussion uden at tage historien med altså hvem har besluttet at en institution skal lægges i københavn

til herre alex ahrendtsen okay nu blev der så løftet en lille flig af

det var dansk folkepartis vurdering at det kunne københavn godt

det kan vi måske blive enige om men hvad nu hvis det

er simpelt hen for mange ubekendte i det

da opfordre til at man i

at vi kan tage diskussionen på et mere reelt grundlag

kunstakademiet i københavn ligger i københavn af historiske årsager oprettet af kongen siden overtaget af staten men siden hen har man jo vist interesse for kunst og kunstdannelser i resten af landet

københavn er jo en rig kommune og de har råd til det her jeg synes det er lidt pauvert

københavns kommune ikke vil være med til at løfte solidarisk

lade staten betale for en del

man kan bare gå ind og kigge på nøgletallene

man se at københavn bruger langt færre kroner per indbygger på kultur end alle andre

er et sognekontor som man har været dygtig til at bruge

og

ellers giver regnestykket jo ikke rigtig nogen mening så vi må have et samlet regnestykke

synes at ordføreren er lidt reaktionær der må slet ikke ske nogen forandring det er ikke sidste gang altså jeg bliver først tilfreds når københavns

aarhus odense aalborg

tak til herre alex ahrendtsen der er ikke flere

henvises til kulturudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

som vedtaget det er vedtaget

der er ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes på tirsdag den trettende marts